minder det os om situationen som vi ser i dag hvor store skovarealer bliver fældet uden hensyn til miljø og dyreliv det er rigtigt at vi bekæmper ulovlig fældning af skove ligesom vi nu skal gøre med dette

vi kan for at der ikke findes et marked for

er en følge af vedtagelsen af en række forordninger i eu om handel med træ

eu forordningerne flegt licensen og tømmerforordningen forordningerne fra eu er direkte anvendelige i danmark men i forhold til administration og håndhævelse af forordningerne er det nødvendigt at supplere dem med nationale

at vi får fastsat et samlet grundlag for administrationen af forordningerne

et grundlag der også sikrer en effektiv national håndhævelse og administration der er dog et par elementer som vi i venstre ønsker belyst i det kommende udvalgsarbejde det foreslås i lovforslaget at

ministeren kan bemyndige naturstyrelsen

i forbindelse med det tilsyn foreslås det at naturstyrelsen kan kræve adgang til både offentlige og private ejendomme der helt eller delvis drives som en erhvervsvirksomhed vel at mærke uden retskendelse naturstyrelsen skal bare lige fremvise

behørig legitimation adgang uden retskendelse mener vi i venstre kun skal

og hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelse af reglerne derfor vil vi altså i udvalgsarbejdet

at få afdækket muligheden for at udgangspunktet i stedet bliver at naturstyrelsen indhenter retskendelser ved varetagelsen af det tilsyn og at det kun sker i undtagelsestilfælde at man fraviger dette

en bekymring over den bestemmelse i lovforslaget som giver naturstyrelsen

mulighed for at fastsætte regler om at pålægge de danske virksomheder et gebyr i forbindelse med kontrol og tilsyn med flegt licensordningen i venstre frygter vi

simpelt hen at tilsynet kan blive særdeles omkostningstungt

uforholdsmæssig stor byrde for virksomhederne en anden bekymring

gebyret går også på hvordan det vil påvirke det danske markeds konkurrencedygtighed

man indfører et nationalt gebyr såfremt et tilsvarende gebyr ikke bliver pålagt virksomheder i de øvrige eu medlemsstater

vi ikke laver unødige ekstraafgifter for vores erhvervsliv vores frygt er ganske enkelt at de danske trævirksomheder kunne vælge at flytte deres handelsenheder

vi ønsker ikke at afvige supermeget fra andre landes regler på området venstre er af den opfattelse at langt de fleste trævirksomheder er interesserede i at anvende bæredygtigt træ derfor mener vi ikke at der er grundlag for et tilsyn der belaster virksomhederne med unødvendigt høje gebyrer

ønsket at der er ting vi vil have belyst i vores udvalgsarbejde og vi vil gerne prøve at inddrage virksomhederne i et samarbejde om hvordan tilsynet rent praktisk kunne udføres bedst for alle parter med de forbehold og med de spørgsmål som det allerede

udvalgsarbejdet tager vi lovforslaget som det er og er klar over at vi skal have implementeret en

lige nu er det altså virkelig vigtigt at vi ikke bebyrder vores erhvervsliv med flere afgifter og ikke hele tiden går ind og udfordrer deres virke i

træfældningsproblem konsekvenser for ikke mindst klimaet fordi der

om det køkken eller den carport de ønsker sig bliver bygget af ulovligt fældet træ endelig betyder det

rent mel i posen betaler regningen for dem der snyder på vægten og omgår reglerne derfor skal vi selvfølgelig sikre at den ulovlige træfældning stopper

bredt funderet i folketinget

har også vist sig at være enighed om det på eu plan mens jeg selv arbejdede i

var jeg med til at behandle de her forslag som skulle gøre det ulovligt at sælge illegalt træ i eu og som pålægger virksomhederne et ansvar

at have styr på deres leverandører det er internationale regler som

set allerede gælder herhjemme selv om reglerne

det skal nemlig gøre det muligt for myndighederne at kontrollere og eventuelt

en fordel for dem der godt kan finde ud af det i anden omgang vil det betyde at herre og fru jensen med god samvittighed kan handle i det lokale byggemarked og i sidste ende er det selvfølgelig et bidrag til det vi alle sammen ønsker

sikre klimaet ved at have kontrol med skovfældningen og redde det jungledyr som venstres ordfører også refererede til samt alle de andre

set at man godt

at

ikke kan følge reglerne den udgift der er frem for at straffe de virksomheder

faktisk at vi med lovforslaget som det er

sikre at der ikke bliver skruet unødigt

jo sådan

nogle steder hvor man kunne se at træet ikke bare gik til den lokale

møbelproducent men blev sendt til afrika videre til kina og måske videre til europa bagefter eller direkte tilbage til brasilien igen så man kan sige at det er et komplekst regelsæt

også her vil kontrollere det er godt vi får noget kontrol omkring

det er miljøministeren der kan fastsætte regler om at virksomheder skal yde tilsynsmyndighederne bistand ved forsendelser af prøver og afholdelse af udgifter herved

det er ikke kun de dårlige drenge der kommer til at betale her det er altså en myndighed man giver til miljøministeren som så kan lave nogle helt andre regler på det område her så det er meget relevant når vi taler om

ensartet i europa det tror vi ikke på det gør det ender med at at det her bliver særlig dyrt for de danske virksomheder

på grund af at det ikke bliver implementeret på samme måde det man også kan diskutere er

man kan gå ind på private virksomheders område uden retskendelse det er altså bare en eller en virksomhed som nu bliver

ejendom det mener vi heller ikke er

vi vil give vores endelige tilsagn på det her område

til at det måske ikke er alle

muligheden for den digitale kommunikation

heller ikke lagt op til i forslaget her så der er mange uafklarede

er blevet meget eu venlige alt hvad der kommer fra eu skal man bare sige ja til jeg synes og dansk

vi undgår at nogle af de her

foregår i andre lande i stedet for

mener vi helt klart at vi skal have det her på rette spor det skal være noget som alle landene i eu gør for at bekæmpe træ effektivt og ligetil så det med at give en masse bemyndigelser kun til ministeren uden at det er konkrete tiltag mener vi er en uskik

ikke den vej vi skal gå så vi vil gerne have mange ting præciseret inden vi tager endelig stilling til det her

det er nok ikke så nemt som det bare står skrevet her på papirerne og så kan man jo også høre at den socialdemokratiske ordfører

ulige konkurrence i danmark og det

skævvridende i danmark i forhold til alle andre lande som vi konkurrerer med

bliver handlet over internettet og køberne er fuldstændig ligeglade med om det er fra et andet land eller om det er fra danmark

skal ikke være nogen tvivl om at dem der bryder loven

betale for den omkostning der er

fundet frem og den slags ting de skal afholde de omkostninger men det her er

altså meget svævende hvad der står i lovforslaget er

tilsynsmyndighederne bistand ved forsendelse af prøver og afholdelse af udgifterne

der står det altså ikke at det kun er dem der er

dem som er synderne så man kan sige at man ikke tvinger arbejdspladser væk fra danmark ved at pålægge en masse ekstra gebyrer

stå og sige ja til det her i dag vi mener at der er mange uafklaretheder som vi først vil have på plads og det glæder mig at enhedslisten jo er på samme linje

alle de her tidsler ud og så kan vi se hvad der er tilbage om det er blevet til en blomst eller om det bare blevet til en

er der nogen der bryder de her regler

bære den omkostning jeg kan bare ikke acceptere at alle mulige andre bliver kriminaliseret og at de skal betale for

hvis det er at de har opført sig ordentligt der skal være en gulerod

at man opfører sig ordentligt og en regning og så må de der bryder loven til kassen og betale

vigtigt for mig at sige at vi gerne vil indgå konstruktivt i at få det bedst mulige frem i det her men det der er lagt frem fra ministerens side

af ting som man skal have afklaret inden man bare siger det her er godt nok det her er jo bare noget eu har fundet på

handel med ulovligt fældet træ det tror jeg vi alle sammen kan være enige om

lidt med hvordan træet bliver handlet det er altså træ der ryger fra

jeg ved ikke hvor mange af de forskellige ordførere

kommer og slår til med med en fem tusind kroners bøde eller en tyvetusind kroners bøde hvad man nu kommer i tanker om og

som jo egentlig gerne vil sælge de her varer

om man nu kan skaffe dokumentationen og om

røde regering som vi har nu er fuldstændig ligeglad med arbejdspladser det kan vi jo se med de tiltag de foretager sig

de andre eu lande kun giver en bøde på tyve

er en skævvridning så betyder det arbejdspladser der forsvinder ud af danmark derfor skal der være rimelighed i de her ting

for meget luft i det her forslag

have præciseret det og det forventer

det nu er fremstillet af så får i en bøde

skal en år i fængsel fordi i ikke kan bevise

man skal tænke sig om inden man ligesom påfører de her virksomheder en masse ekstra administration vi vil gerne

bekæmpe handel med ulovligt fældet træ det vil vi alle sammen men vi skal bare passe på at vi ikke skyder

myndighed hvis de ikke føler sig sikre eller hvad ved jeg

så jeg mener helt klart at man skal bruge ressourcerne på de brodne kar

man har en konkret mistanke skal man da gå ud og kontrollere det men man skal da ikke bare gå rundt

erhvervsvirksomhederne det er der jeg mener at kæden hopper

fuldstændig af man skal bruge kræfterne

det her forslag

er gennembearbejdet godt nok til at man bare kan sige ja til det

der er masser af uafklaretheder blandt andet det med

uden retskendelse hvis det er en virksomhed og en privat bolig der ligger sammen hvad må man så

på det her område hvad med det her med at det bliver handlet så mange gange

ved at stille krav om dokumentation for at

under stort pres og det har betydning for økosystemerne den biologiske mangfoldighed og ikke mindst for klimaet risikoen for erosion og oversvømmelse stiger i takt med at civilisationen indtager store arealer og oprindelige folk mister deres eksistensgrundlag især fordi store mængder træ stammer fra skovdrift som er ulovlig og slet ikke er bæredygtig for at begrænse den ulovlige skovhugst har eu indført

forordninger som forbyder handel med ulovligt fældet træ og dermed begrænser afsætningen af det ulovligt fældede træ virksomheder som handler med træ skal sikre at det kommer fra lovlig skovdrift og det betyder altså at man skal kende sin leverandørkæde og det betyder for en række

specifikt om at give miljøministeren bemyndigelse til at administrere og håndhæve reglerne det gælder dels i forhold til gebyrer som relaterer sig til administration og tilsyn dels i forhold til at foretage kontrol og udstede bøder ved overtrædelse ja i grove tilfælde kan straffen blive helt op til en års fængsel med håndhævelsen af de fælles europæiske regler betyder også mere lige konkurrencevilkår for alle europæiske virksomheder som handler med træ og træprodukter det handler om at få de brodne kar ud af

agter det radikale venstre at stemme for lovforslaget men selvfølgelig også at gå konstruktivt ind i det

nå dertil at vi kunne få de fælles regler vi er mange der har ment at danmark godt kunne være gået forrest

håndhævelse af de fælles europæiske regler og det er vi meget tilfredse

når der er tale om gentagelsestilfælde

er ikke jurist og inde i den nærmere

i hele eu skal forbydes at

det bliver muligt at kontrollere for alle virksomheder skal føre fortegnelser over deres leverandører så andre virksomheder ved om de handler med ulovligt eller

fældet træ det bliver derfor med lovforslaget muligt at straffe de virksomheder der handler med ulovligt

handlet med ulovligt fældet træ fra især fattige lande det udtømmer de fattige landes naturressourcer

handel med ulovligt træ og fremsatte tilbage i to tusind og fem et beslutningsforslag

og lægge høje afgifter på det her fordi

andre lande frem for også

folks liv på eller naturens

kan virkelig ikke forstå den her diskussion om byrder på virksomheder der åbenlyst handler ulovligt det er jo kun i i det tilfælde der skal lægges byrder på virksomheden det synes jeg kun er i orden i stedet for at at byrderne skal fordeles også

og gennemskueligt som muligt at se om man handler med lovligt eller ulovligt træ hvis der er gentagne

i den konkrete sag vurdere om det er så groft at det skal føre til fængselsstraf

meget glad for at vi i dag behandler lovforslag

jeg mener sådan set at det man lægger op til her hvor man kræver dokumentation for at

fordi der er rigtig mange penge at tjene på

man for at sikre at der kan blive en mere effektiv kontrol end der måske er økonomi til i det forslag der ligger her vil overveje om man i samarbejde med andre eu lande kunne fastlægge nogle regler for at man kunne

enhedslisten helt åben over for det

det der står i lovforslaget der står jo tydeligt og klart

og sige at hvis vi skal lave yderligere kontrolforanstaltninger over for virksomheder som overtræder reglerne

meget meget vigtigt at det er alle virksomheder i det her land der er med til at betale alle skatteydere der er med til at betale vil

er et rigtig godt og fornuftigt princip

den enkelte virksomhed der så kan pålægges et gebyr det andet jeg vil sige

i forhold til

er gjort meget ud af at man skal anmelde

fornuftigt men jeg tror også det

ikke at opnå at få et effektivt tilsyn hvis

kan komme uanmeldt det fremgår heldigvis også af ministerens høringssvar at det stadig væk vil være en mulighed jeg synes altså at

det her lovforslag er et udmærket forsøg på at gennemføre eu

på området og til straffen vil jeg bare sige at så vidt jeg har forstået det

overholder reglerne tænk på de virksomheder der indtil nu helt frivilligt har bestræbt sig på at undgå at handle med ulovligt træ tænk på den

i spidsen og er mere ordentlige på det her område end så mange andre virksomheder udeomkring i verden så er vedtagelsen af det her jo en forbedring af den danske konkurrenceevne så når man kritiserer det her er det vel ud fra en forventning

omhyggelig med at overholde reglerne i danmark end andre steder

jo repræsenterer et stort fremskridt og det derfor er meget meget positivt at vi kan vedtage det og enhedslisten

faktisk kan man godt bedrive ikkebæredygtig træfældning

træfældning mere effektivt end vi har gjort indtil nu også i danmark der har været en diskussion af de regler der er omkring offentligt køb af træ og

en frivillig ordning som vi er nogle der har næret meget lidt tillid

kritiseret meget voldsomt jeg synes vi skal prøve at få evalueret den frivilligordning for at finde ud af om der stadig er behov for en obligatorisk ordning og hvis

en bøde eller måske kommer en år i fængsel jeg ved ikke hvornår

når grænsen for hvornår man skal en år i fængsel det er bare en

for lidt siden vi ved jo

øremærker på og at det skal meldes hver gang de bliver flyttet og alle de her ting

per clausen kan forklare hvordan man vil holde sporbarheden

dohrmann har gode forudsætninger for at komme med et sådant spørgsmål og jeg vil bare sige det på den måde at

ikke ved om det kan lade sig gøre at snyde udenom men jeg kender

det er ligesom når man konstaterer at der er kød i en slagterbutik som er farligt at spise

så hvis man driver erhvervsvirksomhed i det her land skal man i nogle tilfælde kunne dokumentere at det man gør er lovligt

se er det lige så vigtigt at plante træer som det er at sætte

godt for miljøet i bred forstand da skovhugsten

i brasilien pludselig faldt for et par år side fik det faktisk lige så stor betydning for

at eu kan betragtes som verdens mest ambitiøse klimaregion

det altså af helt afgørende betydning at der kommer styr på handlen med træ og ikke mindst klarhed over hvor træet kommer fra vi noterer os selvfølgelig at der er omkostninger forbundet med kontrolsystemet man som det er oplyst

meget fornuftig ordning der er

debatten at man jo netop ikke rammer bredt men rammer på på de områder hvor der er brodne kar den eneste krølle i forslaget som vi ser det er den anførte ret til at besigtige

spørge lidt ind til om det er de samme formuleringer vi har

klares ved en dialog med en virksomhed

positivt indstillet over for det her lovforslag

med hensyn til muligheden for at

taget ud af lovforslaget for det kan vi jo altid tage op på et andet tidspunkt såfremt der er brug for at man får indført nogle gebyrer for at få efterlevet

forslaget såfremt man kan tage det her

andre spørgsmål som vi meget gerne vil have drøftet i udvalget blandt andet hvordan det står til i andre lande og hvor mange andre eu lande

egentlig har implementeret den her

at støtte lovforslagets grundlæggende formål som er at bekæmpe handel med ulovligt træ og træprodukter det kan selvfølgelig virke

at man skal være optaget af hvad der sker nogle gange mange tusinde kilometer herfra men man skal huske at

en helt central rolle for menneskers liv

fattigste lande nogle af verdens allermest udsatte mennesker lever

dem og ikke bliver fjernet dem af os der har været i brasilien

med miljøudvalget har set hvor brutalt det er når skov bare bliver fjernet fuldstændigt med bulldozere og mennesker

altså af træfældning i regnskoven sker ulovligt og at der årligt omsættes tømmer for over tredive milliarder dollar der er altså nærmest en kæmpestor mafia der handler med det her så lad os lige vende tilbage

i europæiske lande og det er det vi stopper nu

at man kan håndhæve den her lov så det er mærkeligt at skulle høre på

virksomheder som ikke følger loven og som importerer det her ulovlige træ

selvfølgelig skal vi være optaget af virksomhedernes konkurrenceevne i danmark og der kommer ikke et eneste gebyr med

lovforslag ikke et eneste det som vi

at give lige konkurrencevilkår for dem der faktisk

at man selvfølgelig belønner dem

loven det synes jeg er rigtig rigtig fint lovforslaget har altså det formål at gøre det muligt at føre tilsyn med at skovejere og virksomheder gør alt hvad der er praktisk muligt for at sikre at de kun handler med lovligt fældet træ man kan sige at vi med lovforslaget faktisk indfører rettidig omhu træ er et miljøvenligt materiale

ukritisk brug af træ kan altså være med til at ødelægge en meget stor del af verdens skove

kan det ende med at den her ressource ulovligt ryddes i visse verdensdele det kan medføre væsentlige miljøforringelser en række steder verden over det kan betyde tab af biodiversitet

forskellige interessenter har dog peget på de mulige administrative byrder for virksomhederne eventuelle gebyrer og adgangen til private hjem

præciseret til tilsyn med og administration af flegt licenser og hvad betyder det det betyder at hvis vi lige pludselig skal udstede så mange licenser at det her bliver en meget stor og dyr opgave for staten

ikke skatteborgerne der skal betale det så skal det selvfølgelig ind i markedet det skal ind i markedsmekanismerne og der kigger vi jo meget nøje på hvad de andre lande gør meget nøje

i øjeblikket altså er staten

til ende kan man se at den løbende administration for staten

den forventelige udgift for virksomhederne alt i alt i danmark er omkring to million

det er jo en meget meget lille udgift samlet set i eu vurderer man at det koster en hundrede og tyve million kr så det at danske virksomheder skal bære to million kr og at udenlandske virksomheder skal bære

os prøve at diskutere den sag vi snakker om i dag lovforslaget stiller ikke administrative krav ud over de allerede gældende eu regler og der er anlagt en fleksibel tilgang hvor virksomhederne kan udvise fornøden omhu

risikoen for at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstilles og bringes i omsætning på det indre marked jeg synes egentlig at vi betaler en ganske lav pris når man tænker på vigtigheden af at bekæmpe ulovlig træhugst for første gang bliver det nu muligt faktisk at straffe de virksomheder der bringer ulovligt træ på markedet

ikke har gjort tilstrækkeligt for at undgå at gøre det jeg føler mig samtidig overbevist om at langt hovedparten af danske virksomheder bakker op om de tiltag der

skal vi selvfølgelig arbejde for at de lovlige virksomheder får en konkurrencefordel jeg vælger at tro at danske virksomheder faktisk er rigtig gode på det her område og at det ligefrem måske kan

ønsker jeg en god viderebehandling af forslaget i

forenkle virksomhedernes affaldsproblem således at eksempelvis en håndværksvirksomhed ikke er

bringe affaldet med hjem efter endt arbejde

men kan aflevere det i den kommune hvor man rent faktisk udfører arbejdet venstre ser positivt på lovforslaget og mener at det er den helt rigtige vej at gå for at lette dagligdagen

i udvalgets videre arbejde med l nitten har venstre nogle spørgsmål

hvilke konsekvenser det her eventuelt kan få hvis visse genbrugspladser bliver fravalgt måske fordi der er

lidt højere gebyrer vi ønsker selvfølgelig at

ligger måske lidt i periferien af det men vi har også spørgsmål til nogle af de

det viser sig at der er kommuner som kræver årlig afmelding for de virksomheder der ikke har affald affald til en genbrugsplads

og det er så det nye sikrer at virksomhederne ikke skal køre unødige omveje det giver god mening det ville være fuldstændig tåbeligt at tvinge virksomheder som er foretagsomme og

med hjem til hjemkommunen

kan afleveres et eller andet sted hvor det ikke hører til nemlig uden for genbrugspladserne men at

kan afleveres lige præcis der hvor man har udført sit arbejde

frit for virksomhederne hvor de vil aflevere deres affald hvis det

for dyrt på en given genbrugsstation

trukket noget ned over hovedet på virksomhederne tværtimod får de bedre mulighed for at

og deres afhænding af deres affald på den måde de helst vil på den baggrund er socialdemokraterne meget positive over for

håber at man her ved at sikre den samme miljøbeskyttelse med mere fleksibilitet for virksomhederne kan skabe et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv

genbrugspladserne det er jo godt hvis vi kan samle mere ind den vej rundt det er godt for virksomhederne at de ikke skal ud

og lave deres egen indsamling fordi der er nogle håndværkere der måske kommer fra jylland for at hjælpe nogle af de stakkels københavnere som ikke kan lave så meget derhjemme selv så er det godt at vi har nogle jyder der kommer

nogle gode arbejdsvilkår så de kan komme af med det

at fru hansen som måske har fået nyt køkken ikke selv skal køre ned på genbrugspladsen for at aflevere

i containeren nu får virksomheden muligheden for at udføre den gode kundeservice på det her område så det er alt i alt godt for

der er selvfølgelig sikkert også nogen som som vil sige at de her gebyrer er forskellige og hvorfor skal vi nu betale noget mere end vi gør hjemme i vores egen kommune og den slags ting

lettelse for erhvervslivet som vi ser det og godt for miljøet så

er godt det kommer nu og at vi får rettet lidt til undervejs

ville der ikke være nogen form for afmatning i byggebranchen skal jeg sige for siden foråret har der været fem seks byggearbejder i gang hvor jeg bor der er blevet skiftet tag renoveret facader renoveret kældre fra oversvømmelserne sidste år opsat stakit og anlagt haver men hvis man læste firmanavnene på håndværkernes biler

de kom fra glostrup herlev karise en fra kolding og en enkelt med polske plader som loven er nu har de ikke kunnet aflevere byggeaffald på den nærmeste genbrugsplads men har måttet køre affald til deres hjemkommune det giver selvfølgelig ikke mening at transportere åbne trailere med byggeaffald gennem det meste af byen altså fra den kommune hvor arbejdet udføres til den hvor firmaet hører hjemme de får med loven en meget større frihed og det er da også fortrinsvis positive høringssvar

netop den del af lovforslaget der omhandler adgangen til genbrugspladser på tværs af kommunegrænser enkelte affaldsindsamlere er bange for at det forrykker balancen fra private aktører til offentlige genbrugspladser og til det er der vel især at sige at der er planlagt en evaluering efter et par år og så må vi se

synspunkter fra radikal side mener vi

det vigtigste med miljøbeskyttelsesloven og

i forhold til affald er at sikre optimal og effektiv indsamling af affald og størst mulig genanvendelse det er hovedformålet og det mener vi

for håndværkerne og andre og også har en

jeg synes vi skal tage op i udvalget og også efterfølgende i evalueringsfasen

private og offentlige

når vi skal evaluere ordningen men alt i alt et rigtig godt lovforslag

mulighed for at konkurrere med private og det synes jeg er en rigtig god idé

som jeg håber breder sig til andre områder det er også indlysende at det her lovforslag ikke bare af den grund for at tilfredsstille enhedslistens ønske om at give kommunerne bedre muligheder for at udøve virksomhed er en god idé

god idé fordi det er med til at løse nogle miljøproblemer for

ikke hensigtsmæssigt at man når man producerer noget affald transporterer det rundt i landet for

hvor man kommer fra men jeg vil gerne rose forligspartierne

for at de på det her område har vist vilje til at give kommunerne nogle gode nye muligheder og det sætter

ville havne i grøftekanterne og det var jo ikke meningen

tilmelder sig og det er blevet dyrere rigtig meget

det den ordning som er foreslået ser vi under alle omstændigheder som en klar fordel for

ikke diskuteres at det er en fordel at man ikke skal køre landet tyndt med spild af

har god grund til

gode åbningstider og

ikke noget problem i at der bliver lidt konkurrence selv om

de har en offentlig kasket på så kan man altid diskutere

ser det om man synes det ideologisk er det ene eller det andet jævnfør debatten for lidt siden men under alle omstændigheder

får vi indbygget nogle incitamenter i disse enheder som gør at de må oppe sig

at få få kunder i butikken og det ser vi faktisk ikke noget

køre rundt med affald fra det sted hvor han nu har udført sit arbejde for at kunne komme hjem til egen kommune og aflevere

klar fordel for erhvervslivet det gør det mindre bøvlet for erhvervslivet

miljøeffekt da det alt andet lige vil koste mere for miljøet at

rundt med tungt affald igennem hele landet jeg vil gerne kvittere

at ministeren har taget hensyn til nogle

dækning af nogle omkostninger ved en uddannelsesordning

bruge kommunale genbrugspladser på tværs af

for de enkelte erhvervsdrivende og ligesom bare koncentrerer

udfordringer om de vil aflevere affaldet til

i deres hjemmekommune eller en anden kommune eller til en privat virksomhed forslaget har især betydning for de virksomheder

håndværksbranchen som også arbejder ude i andre kommuner end lige den hvor deres virksomhed ligger lovforslaget betyder at virksomhederne ikke længere skal køre tilbage til deres egen kommune for at aflevere affaldet på genbrugspladsen men at de kan aflevere affaldet på genbrugspladsen i den kommune hvor de arbejder eller hvor det nu er mest hensigtsmæssigt for dem lovforslaget udmønter dermed en del af den politiske aftale der blev indgået den første juli to tusind og elleve om genbrugspladser med lovforslaget vil der altid være en genbrugsplads i nærheden hvor virksomhederne let kan komme af med affaldet der har været bekymring for om nogle private virksomheder for eksempel behandlere af bygge

mulighed for at kunne erhverve sig et fartøj det har de altid kunnet

betyder at de kan gå ud og lave noget praktisk fiskeri det er vi meget begejstrede for i

venstre det er jo et ønske der er kommet fra danmarks fiskeriforening

vi har nogle meget store udfordringer med et stort frafald

frafald på fiskeriskolen på helt op til halvfjerds procent

har været på søen og ude at prøve det i praksis det er sådan at

tre uger om sikkerhed til søs og det er faktisk alt hvad man får af skoling inden man

prøve kræfter med erhvervet inden de skal ud i den virkelige verden

et andet spørgsmål og det er selvfølgelig at det rent undervisningsmæssigt

kræver et længere uddannelsesforløb hvis man skal

er selvfølgelig også meget positive over for at se på det når det endelig kommer men

smedesvend men jeg synes jo det er rigtig godt at når unge mennesker skal lære et fag

kun rigtig rigtig godt så den del af det

synes vi er fint det er sådan at fiskeriet er et af de mest gennemregulerede erhverv hvor vi både har nationale regler og

eus fiskeripolitik så der skal selvfølgelig gives tilladelse til at en skole kan erhverve sig et skib

et fartøj det er jo ikke sådan at staten nu skal til at drive fiskeri men

gennemsnitsalderen for fiskere er meget høj og vi ved også at der er frafald så hvis det her kan være med til at gå hånd i hånd

der begynder på uddannelsen også gør den færdig

om at det her vil der blive set på og at der også vil komme et løsningsforslag det er så det vi står med her i dag og det kan vi selvfølgelig glæde os over

at når man skal være erhvervsfisker

at tage en uddannelse på højt niveau

praktikken er en del af det så tak til ministeren og så glæder vi os over at det er blevet

vi faktisk som lovgivere lytter til de mennesker der bliver berørt af lovgivningen og også er helt parate til at imødekomme de ønsker man måtte have og som helt hensigtsmæssigt kan gennemføres i lovgivningen

hvert fald tilsyneladende stor tilslutning til et lovforslag som handler om at man vil give uddannelsesinstitutioner mulighed for at udføre reel produktion fordi man har erkendt at det er en vigtig del af undervisningen og uddannelsen altså man kan sige at praktiske udfordringer har gjort at man har droppet den ideologisk betingede frygt som nogle kunne have over for at lade offentlige virksomheder bedrive egentlig produktion og jeg synes faktisk det er rigtig rigtig fremragende at der er den store enighed om det her det viser

grundsynspunkter har bredere opbakning end man skulle tro

at denne erkendelse af hvor vigtigt det er at der indgår rigtig praktik i uddannelser også kan spille ind når vi diskuterer hvordan vi i øvrigt kan løse praktikpladsproblemerne i danmark ved at

at når vi bliver nødt til at løse det blandt andet ved at etablere skolepraktik bør vi sikre at den skolepraktik er så tæt

det vil sige at man altid sørger for at producere noget

komme så langt at vi altså kunne udvide den enighed der er her til at gælde generelt

så ville det jo være en stor gevinst

undlade at glæde sig når der sker et gennembrud

sket to gennembrud i løbet af en helt tilfældig formiddag i folketinget det lover godt

om bord på et fartøj der være med til at mindske frafaldet af unge mennesker der ønsker

få en erhvervsfiskeruddannelse og jeg er meget meget glad for vil gerne rose ministeren for

kan få skabt den her hjemmel der gerne skulle være med til at sikre at flere unge bliver inden for erhvervsfiskeruddannelsen

er kommet til verden på foranledning af både den debat vi havde i foråret

og rådgivning fra lærlingeudvalget

og derfor vil jeg bare sige til ministeren at under udvalgsbehandlingen vil hvert fald spørge ind til hvad der i øvrigt er af forslag fra lærlingeudvalget vi måske kan arbejde videre med om der er flere ting vi skal have i sigte

i det videre arbejde således at vi får

en sikkerhed for at det praktiske fiskeri får bedst mulige vilkår for

rekruttere nye elever men jeg

gerne takke for at vi nu er kommet så vidt at

under undervisningen det er jo vældig vældig positivt at alle bakker op om lovforslaget jeg rigtig glad for

en udløber af vores drøftelse i foråret som flere har nævnt omkring fiskeriloven hvor det jo netop fra erhvervets side også blev rejst her har vi altså brug for at få styrket

for fiskerne og det imødekommer vi så vi lytter til dem der har

det kan jeg kun glæde mig over som som minister jeg tager gerne drøftelsen under udvalgsbehandlingen

det lyder som om det er noget vi kan få vedtaget i god ro og orden og meget hurtigt og det

har vi klædt de unge fiskere på til at kunne fiske og leve af det

vi skal glæde os over det forløbne år har

næsten samtidig med at man havde tilsvarende debatter en

endte vi med en vedtagelse hvor vi enstemmigt besluttede at vi nu ville indgå en aftale med regeringen om at fjerne

om at vi først skulle tage fat i de lavthængende frugter og så blive enige om en strategi for hvordan vi tager fat i resten noget af det er jo ikke så let at fjerne for

demokratier der vedtager forskellige ting

ubevidst de er opstået uden at nogen havde ønsket at der skulle være grænsehindringer

savner efter vedtagelsen i april er

sit oplæg til

kan aftale mellem regeringen og folketinget jeg har hørt på vandrørene at sagen opholdes i

jeg har selv haft mange sager som er blevet opholdt

igennem regeringens koordinationsudvalg så vi nogle dage før sessionen

med hensyn til grænsehindringer og

gå foran med et godt eksempel i forhold til de andre lande

frontløber inden for det nordiske samarbejde lad os nu være frontløbere på dette felt

ambition og den tidsplan vi har været enige om

hvorfor er er vigtigt at fjerne grænsehindringer det er det fordi det er noget der berører borgerne når for eksempel danske ansatte i sundhedssektoren

de på forskellig vis skal blive straffet fordi vi vanskeliggør en sådan fornuftig disposition når der er arbejdsløshed i danmark og mangel på arbejdskraft i norge så gavner man jo både danmark og norge ved at man finder et job i det land hvor der er et job at få det skal vi ikke begrænse men det skal vi fremme derfor er det så vigtigt

jeg har læst i redegørelsen fra regeringen fra ministeren for nordisk samarbejde at justitsministeren

hvordan han vil følge op på vedtagelsen fra april som jo sagde noget om

at der også skal gøres noget for at forhindre at nye grænsehindringer opstår jeg glæder mig til at vi her i folketinget kan få den samme information som justitsministerens kollegaer åbenbart har fået på det seneste justitsministermøde og jeg håber der er positivt nyt

det kommende år kommer til at stå i forsvars og

den enogtyvende november har vi her på borgen en forsvarskonference med deltagelse af blandt andet den tidligere udenrigsminister thorvald stoltenberg fra norge

tidligere forsvarsminister elisabeth rehn fra finland og der skal vi drøfte hvor langt

blandt andet i det arktiske område at det er helt oplagt at vi samarbejder om at klare disse udfordringer

vi har i nordisk råds præsidium besluttet at emnet for nordisk råds temasession til foråret bliver udenrigs og

kan holde fokus

nu skal have sat yderligere fart på til støtte for vores bestræbelser har vi jo den næsten fire år gamle stoltenbergrapport med tretten punkter vi har også den såkaldte gade birkavs rapport

så har vi som sagt alle de nye opgaver i arktis

hvis det ikke skal gå ud over effektiviteten og

oplagt at vurdere om der er noget at hente gennem et samarbejde

en maritim indsatsenhed et satellitsystem

overvågning og kommunikation

mod digitale angreb en katastrofeenhed en amfibisk enhed

militært samarbejde om transport sanitet uddannelse øvelser

som de nordiske lande med fordel kan forsøge at tackle i fællesskab så er der også et punkt i stoltenbergrapporten som handler om ambassadesamarbejdet det tror jeg også

er skal spare på udenrigstjenesten hvis det ikke skal

borgere som skal have konsulatsbetjening eller anden

så er det oplagt at de nordiske lande bliver bedre til at betjene hinandens borgere

bygningskompleks med den fælles havemur omkring de nordiske ambassader problemet er bare

været i nævneværdigt omfang men det håber jeg inderligt at der kan blive og jeg ønsker udenrigsministeren held og lykke med på den måde at kunne få afbødet nogle af

for borgerne ved at der desværre skal spares på udenrigstjenesten

her i dag fik jeg den glædelige nyhed

ministerens nik at

striden midlertidigt

så arbejder videre med hvor langt man kan nå

vi har fra mit partis side venstre sagt at vi støtter regeringens bestræbelser på at spare når bare det går hurtigt for

administrativt system som det nordiske lider under

og at alle de aktiviteter som vi støtter lider under

derfor er jeg meget glad for at der nu endelig med et par måneders forsinkelse er kommet en afklaring

frem til og med to tusind og fjorten

når man så ser på

ikke kun det skyldes den norske rigdom jeg tror også det skyldes

spørgsmål om norge i virkeligheden

per studerende der læser i københavn er altså ikke ret meget gad vide om

det beløb blev fastsat dengang jeg var undervisnings og forskningsminister første gang altså for

at lægge told på blomster fra danmark altså jeg har altid i kraft af min historiske viden og interesse forstået at man i norge har et gammelt ønske om at være selvforsynende med mad

man behøver bare tænke på henrik ibsens terje vigen og den nød der var i norge under englandskrigene for at forstå at det kan sidde dybt i mange og at man

brødføde sig men undskyld hortensiaer fra fyn synes jeg ikke hører ind under den kategori som norge med nogen som helst ret kan begynde at lægge told på og jeg forstår at der også er andre ting der skal lægges told på

sessionen skal stå sammen om at sige nogle borgerlige og kloge ord til den norske regering om den sag vi skal ikke have nye toldskranker i norden det er slemt nok endda som det er

til gengæld skal vi jo glæde os over succeserne jeg synes man må sige at globaliseringssamarbejdet som startede i to tusind og otte og som den tidligere statsminister anders fogh rasmussen var

var en god øvelse og nu føres den jo på mange måder videre via den såkaldte prioriteringspulje

også det er godt at der tilsyneladende er sket noget på sundhedsområdet når det gælder højt specialiserede sygdomme det var mærkeligt at opleve i baltikum ved tyve års jubilæet for det baltiske samarbejde at de baltiske lande faktisk er længere fremme med et sundhedssamarbejde end vi er både når det gælder indkøb af medicin

og arbejdsdeling når det gælder sjældne sygdomme der må vi da i de gamle nordiske lande indhente vores nye brødre i baltikum og komme ligeså langt som dem også selv om der kan være forskellige interesser involveret

en kæmpestor succes som også fremgår af ministerens redegørelse

skattesamarbejdet hvor de nordiske lande ved et intenst samarbejde og ikke mindst et samarbejde med frankrig har udløst ikke færre end fyrre aftaler om gensidig udveksling af skatteoplysninger ministeren oplyser ikke hvad det så har sparet men det vil undre mig meget hvis det ikke er mellem hundrede million

det synes jeg vi skal glæde os over det er dejligt konkret

at næsten uanset hvordan man måler tilstanden i denne verden

kan man altid finde de fem nordiske lande i topti det synes jeg vi skal være stolte over det siger lidt om at den nordiske model er levedygtig selv om velfærdsstaterne kan være tunge

det er et fællesskab om en succes som giver opmærksomhed og gør at man udeomkring i verden i stigende grad er interesseret i de nordiske lande og arktis har jo ikke gjort interessen mindre for dermed er størrelsen af det nordatlantiske område som vi dækker jo virkelig gået op for langt flere end tidligere

det var meget morsomt at læse i poul hartlings ændringer at da han mødte formand mao og de førte samtaler på højt intellektuelt niveau som hartling sagde handlede samtalen blandt andet om grønland og formand mao

langt mere interessant end tidligere derfor synes jeg også at vi skal tage det oplæg alvorligt vi har fået om at forny og forstærke og politisere det nordiske samarbejde problemet er jo og det ved man når man i tyve år har siddet i forskellige nordisk ministerråd at

på dagsordenen hvis ikke der er enighed om dem fordi der kræves enstemmighed hvis der skal besluttes noget og når der så er enighed om det hvorfor skal man så egentlig møde op så bliver mødet lidt søvnigt jeg forsøgte så at få indført en debat om hvad vi så skulle i fremtiden men der savnede man jo tit nogle oplæg derfor synes jeg altså det er en god idé hvis et land i fremtiden kan afstå fra at være med i en beslutning og måske også afstå fra at være med i finansieringen

et større beløb det drejer sig om det må kunne lade sig gøre og det kunne så være et skridt

ministerrådsmøderne betydelig mere interessante og så ville

hør hvorfor vil i ikke være med til det og så videre

hvis de ikke er enige lukker de i så lad os håbe at de stigende udfordringer

på en mere spændende måde en mere politisk måde her

ordførerens og min utålmodighed indfriet vores ambition var jo og det mener jeg stadig væk den skal være at

så tak for ordførerens indlæg med

en af problemstillingerne er jo det vi har fået et notat om altså spørgsmålet om udvisning af danske statsborgere

man mener at de er socialt belastende idet de skal have varig offentlig

om grænsehindringer

vil gerne høre ordføreren hvordan han ser på den

så bare lige et spørgsmål mere ja ordførerens parti vil gerne spare bare det kan gå hurtigt

spare så hurtigt risikerer man så ikke

mange husker under den tidligere regering som har håndhævet denne tre års regel temmelig firkantet hvis man ikke har været i danmark i tre år risikerer man at blive sendt hjem hvis man bliver en belastning for de sociale budgetter i en kommune det er der flere og flere kommuner der har opdaget og derfor kan der så vidt jeg kan forstå komme flere sager ikke mindst

det vi skal i sådanne sager

er jo at finde en fælles holdning og selvfølgelig ville det være godt hvis danmark havde samme praksis som andre lande

siden jeg må indrømme at jeg er enig med regeringen i fortolkningen men samtidig har herre finn sørensen ret i at de andre lande

har man en mere lempelig praksis

findes en praksis som er acceptabel med hensyn til besparelser

så har venstre altså støttet at man kunne spare hvis bare det gik

det gik ikke hurtigt og det beklager jeg og det har også haft sine omkostninger men bedre sent

den udfordring som jeg i hvert fald synes der er i nordisk råd regi og som handler om at man her har svært ved at inkludere netop de arktiske folk i de processer som foregår i nordisk råd i arktisk råd har man en lang tradition for at have de oprindelige folks organisationer siddende med ved bordet

og nu hvor nordisk råd i i højere og højere grad arbejder med arktis hvordan vil ordføreren så arbejde for at de her oprindelige folk så også er med i beslutningsprocesserne i det der vedrører

om disse ting end jeg gør jeg kan kun sige at en af mine største oplevelser var at være med til det cirkumpolare årsmøde i tuktoyaktuk i canada for nogle år siden hvor jeg også opdagede hvor langt fremme den grønlandske befolkning er i forhold til til kollegerne fra andre områder det er en selvfølge at alt hvad der er muligt at tillade af deltagelse fra i dette tilfælde grønlændere i samarbejdet

men vi skal selvfølgelig overholde traktaten og de regler der er for hvad landene gør og hvad de

derudover et ganske særligt år fordi vi kan fejre tres året for

det er derfor også lidt naturligt at stoppe op og se på

og hvilken form samarbejdet i fremtiden skal have

skabt mange gode resultater i det gode år nitten

år da jeg blev født så det er jo en del år siden skabte den nordiske sociale konvention grundlaget for at nordiske statsborgere fik de samme sociale rettigheder i andre nordiske lande som i deres hjemland det har skabt nogle ganske unikke muligheder og rettigheder for de mange der gennem årene har valgt at bo eller arbejde eller studere i et

er gået ligesom mange har glemt det hårde arbejde der faktisk gik forud

smiler folk lidt overbærende når jeg fortæller at jeg er medlem af nordisk råd for hvad laver vi

lad mig vende tilbage til mine tanker om vores udfordringer senere det sidste års tid i det nordiske samarbejde har været et begivenhedsrigt år i foråret havde vi debat om nordiske grænsehindringer i alle nordiske landes parlamenter jeg er særlig stolt over vores egen debat som omfatter en bred vifte af områder som sundhed det sociale område arbejdsmarkedet uddannelserne

jeg er enig i herre bertel haarders betragtninger vedrørende grænsehindringer der er rigtig meget som vi kan gøre og som vi bør gøre

gjort inden for rimelig tid det er ikke enkelt

i arbejdstøjet det er dog ikke gjort med aftaler i danmark alene det virkelige slag står naturligvis imellem landene

jeg tror at vi med forhandlingerne her i danmark vil skabe nogle gode betingelser for at få de øvrige lande med på at finde løsninger som er til gavn for alle socialdemokraterne i nordisk råd har arbejdet for at norden skal have en grænsehindringsombudsmand

der er stor opbakning til fra de øvrige partigrupper i nordisk råd en sådan ombudsmand skal hjælpe borgere der er kommet i problemer når de flytter til når de arbejder i eller studerer i et andet nordisk land og eksempelvis ikke kan få afgjort hvilken myndighed der skal betale for eksempel i forbindelse med sygdom et andet forslag der ligeledes skal behandles under nordisk råds session om nogle få uger i finland er forslaget om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser i norden eu har i mange år forsøgt dette gennem

at det er lettere at få til at fungere i norden hvor forskellene mellem erhvervsuddannelserne ikke er så store som mellem eu landene generelt et sidste område jeg vil komme ind på vedrørende grænsehindringer er

af fællesnordiske standarder inden for byggebranchen

kommende år vil der blandt andet komme eu krav

er faktisk langt fremme i standardiseringsarbejdet i danmark er der eksempelvis udviklet en standard for indeklima der vil sikre at energivenligt byggeri rent faktisk også er til at bo i men der er behov for at vi i norden udvikler nogle fællesnordiske standarder for det første fordi det øger konkurrencen og skaber billigere og også bedre produkter for forbrugerne for det andet fordi fællesnordiske standarder er konkurrencedygtige på europæisk niveau når der skal udvikles nye eu standarder

og de øvrige nordiske lande en stærkere position

for det tredje fordi det skaber synergieffekter at anvende hinandens viden og udvikling i norden gør indsatsen billigere for det enkelte land

borgere og organisationer skal opleve at være en del af det nordiske samarbejde og nordisk samarbejde skal ikke være et elitært projekt samarbejde mellem relevante myndigheder skal udbygges eller måske rettere genopbygges inden for områder hvor det skaber merværdi jeg nævner nogle få områder som fremme af mobiliteten i norden forbrugerpolitikken og førnævnte standardiseringssamarbejde det nordiske samarbejde skal fokusere

nogle veldefinerede politiske målsætninger der styrker nordens konkurrenceevne og bidrager til at udvikle vores velfærdssamfund i en bæredygtig retning de politiske beslutninger skal løftes op på et politisk niveau de skal tages af ministerrådet ikke af embedsmandskomiteerne og så skal der være en reel dialog og meningsudveksling mellem ministerrådet og rådet om vigtige politiske sager jeg mener at ministeren for nordisk samarbejde har udvist et stort engagement i og vilje til at drøfte visioner om det fortsatte nordiske samarbejde

lade det føre til ændringer og det vil jeg gerne kvittere for herfra østersøsamarbejdet både det parlamentariske og på regeringsniveau har ændret karakter de senere år til i højere grad at koble udfordringer i regionen vedrørende miljø og økonomi grøn vækst er blevet en tydeligere prioritering og udfordringerne på arbejdsmarkedet og vedrørende uddannelse er blevet genstand for samarbejde det mener jeg er positivt ikke mindst

labour forum der samler arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer i regionen er et vigtigt projekt som der selvfølgelig stadig væk er behov for at sikre en fortsat udvikling af det er mit indtryk at østersøsamarbejdet fungerer godt på mange måder men der bør ikke ses bort fra de problemer der

med menneskerettigheder i regionen her tænker jeg specifikt på hviderusland men også på situationen i rusland senest sagen om pussy

reykjavik i marts her blev der vedtaget en række anbefalinger herunder at de nordiske lande bør udarbejde en særlig arktisstrategi derudover blev der vedtaget anbefalinger vedrørende miljø forskning og levevilkår for befolkningerne i arktis ikke mindst det sidste er vigtigt jeg har lige haft mulighed for et besøg på grønland her i sensommeren og det er meget vanskelige livsvilkår der er der men også livsvilkår vi skal beskytte også en fællesnordisk løsning på finansiering og overvågning eftersøgning og redning i arktis blev vedtaget

noget ministerrådet dog ikke ser sig i stand til inden for det formelle nordiske samarbejde arktis er en vigtig prioritering i det nordiske samarbejde og der er et klart behov for

på hvilken måde et udbygget nordisk samarbejde på området kan bidrage positivt til udviklingen i arktis til slut vil jeg kort kvittere for udenrigsministerens redegørelse om status for implementering af forslagene i stoltenbergrapporten og gade birkavsrapporten de vil uden tvivl blive genstand for mere indgående drøftelser mellem udenrigsministrene og nordisk råd under sessionen

hvordan vi kommer videre med implementeringen af stoltenbergs forslag jeg har i min ordførertale valgt primært at fokusere på det nordiske samarbejde det er ikke en taknemmelig opgave at skulle berøre tre så store områder som norden østersøen og arktis på ti minutter og jeg ser derfor frem til at især arktis og østersøen kan drøftes mere indgående

nuværende tidspunkt der er ingen tvivl om

hjemsendelser på baggrund af den danske måde

vi kunne få de tal på bordet så vil jeg sige

der nok også er en lidt forskellig måde

at arbejde med de regler

på i de forskellige kommuner jeg tror at kommunerne tolker det lidt forskelligt og vi skal vi skal huske at der er forskel på om det er loven rammerne der er noget galt med eller om det er tolkningen ude lokalt det er galt med men vi er

bestemt indstillet på at vi skal have kigget

man beskæftiger sig med for tiden det er jo relevante problemstillinger

det er i samarbejdet med de nordiske lande at vi ser det umiddelbare og helt naturlige samarbejde det skyldes at vi i de nordiske lande har et helt andet og og mere umiddelbart fællesskab med hinanden i kraft af vores meget nært beslægtede historie vores værdier og vores

end det samarbejde som ellers i det daglige fylder mest i bevidstheden nemlig eu det naturlige er da også

opstår mellem dem som kommer fra samme udgangspunkt og derfor helt naturligt kan have glæde af hinandens selskab som et mundheld siger lige børn leger bedst

på eksempler på at det går skidt når ulige parter bringes ind i et fællesskab og skal fungere sammen den helt aktuelle eurokrise er jo et godt eksempel

der netop tale om at vidt forskellige lande og økonomier er gået sammen om at have en fælles valuta projektet har fra starten været dømt til at mislykkes det har der været advaret om lige fra begyndelsen og det var egentlig kun et spørgsmål om tid før vi ville havne i den situation vi er i nu lige så og måske endnu mere håndgribeligt er eksperimentet med eu udvidelsen mod øst hvor arbejdsmarkederne i øst og vesteuropa pludselig skulle skulle sammensmeltes resultatet har vi nu i massive bølger er den østeuropæiske arbejdskraft strømmet til vesteuropa hvor man tilbyder sin arbejdskraft til en brøkdel af den løn som vesteuropæerne er vant til at få og det er endt som vi var mange der forudsagde dansk og vesteuropæisk arbejdskraft bliver udkonkurreret af østeuropæere og arbejdsløsheden er steget markant

derfor er vores holdning da også at det nordiske samarbejde er det helt naturlige samarbejde for danmark og blandt de nordiske lande er der også tale om om lande der ligner hinanden meget mere end landene inden for rammen af eu

vi også i dansk folkeparti engagerede i

rigtig mange aspekter blandt andet er grænsehindringer et vigtigt emne for os og jeg kan så også

for det er den frie bevægelighed i norden der er en forudsætning for at den gode udveksling

også kan omsættes i en gunstig økonomisk udvikling til gavn for alle parterne

men der er altså også grund til bekymring for udviklingen i norden for ikke på alle områder trækker landene

i samme retning særligt sveriges markante enegang på udlændingeområdet truer homogeniteten landene imellem sveriges enorme indvandring af mennesker med helt andre værdier end det vi traditionelt forbinder med med grundlæggende værdier i sverige og det øvrige norden såsom demokrati ytringsfrihed respekt for individet det personlige ansvar

truer stabiliteten i første omgang i sverige men også på længere sigt i det øvrige norden for med de åbne grænser og den frie mulighed for bosætning landene imellem

men som ikke kan komme det i stedet søger til sverige og dermed udnytter sverige som en trædesten til at omgå danske regler dermed sættes det gode naboskab mellem danmark og sverige på prøve

i dansk folkeparti ser vi også med stor bekymring på den tiltagende antisemitisme i sverige primært i malmø hvor jødiske medborgere færdes med forsigtighed på grund af frygten for korporlige overfald og jødiske institutioner har været udsat for hærværk det er uhyggeligt at sådanne episoder finder sted og vi kan kun på det allerkraftigste opfordre den svenske regering til at slå hårdt ned på den slags

er resultatet af den enorme indvandring

et andet og mere fredsommeligt emne

som jeg alligevel også finder anledning til at nævne i dag er at at det desværre også trækker i den forkerte retning at norge

også i en retning af at de nordiske lande ikke kommer tættere på hinanden

lagt told på visse blomstertyper og det er jo en

nordiske naboer hvis man besinder sig og igen ikke diskriminerer eksempelvis dansk blomsterproduktion i forhold til den norske

det var endnu et emne der er værd at arbejde med

en større del af det arktiske hav jo bliver sejlbart og emnet har også høj prioritet for dansk folkeparti for åbningen af det arktiske område rummer i sig selv en del problematikker som kalder på politisk stillingtagen og på handling her tænker jeg for eksempel på helt basale interesser

der skal have rettighederne til naturressourcer som eksempelvis eventuelle forekomster af olie og gas men også adgangen til fiskeri har jo stor økonomisk betydning for de samfund der ligger

vil jeg i al beskedenhed foreslå den ganske enkle løsning at de her krydstogtskibe

pålægges at sejle af sted parvis så det ene skib kan hjælpe det andet hvis der skulle blive problemer det var da en fredsommelig og logisk og mindelig løsning på den problematik men

danmark og for det danske forsvar når søværnet skal håndhæve suveræniteten på et meget større søterritorium end det hidtil har været nødvendigt

understreges af at man i modsat fald

initiativet til rusland i al for høj grad

en kendt sag at rusland i sin egen selvforståelse stadig væk er en stormagt

derfor er det nødvendigt at danmark og vores nærmeste allierede i hvert fald ikke forholder os passivt i den situation

når jeg taler om forsvarets rolle

da ikke undlade at komme ind på at vi også har vores

inden for rigsfællesskabet

hvor man taler om om grønlandsk suverænitet eller selvstændighed og at grønland skal have eneret til naturressourcerne og at danmark i det hele taget skal blande sig uden om grønlandske forhold men når det kommer til håndhævelsen

det fælles dansk grønlandske territorium ja så kan danske skibe åbenbart sagtens bruges det er et paradoks

minde grønland om at rigsfællesskabet ikke er en buffet hvor man kan tage det man bryder sig om

og der har man så valgt hele pakken til så må man altså tage det sure med det søde

tilføje at jeg da også selv glæder mig til at tage

mere praktiske arbejde inden for nordisk råd i

så langt at ordføreren mener at vi skal tilslutte os de andre nordiske landes fortolkning af den her konvention om hjemsendelse af andre landes statsborgere altså andre nordiske landes statsborgere hvor vi jo har fået bekræftet desværre at danmark har en helt afvigende fortolkning af den konvention så jeg vil høre om ordføreren er enig i at vi bør stille os på linje med de andre nordiske lande i fortolkningen af den det andet er sådan et opklarende spørgsmål ordføreren kom med en udtalelse om at grønlænderne opfører sig offensivt fordi de kræver grønlands

ordføreren ikke enig i at det er det der står i selvstyreloven altså at grønlænderne har råderetten over naturen og ejendomsretten til naturressourcerne

fortolkningen af det jeg synes i øvrigt også at det

vi har det nordiske samarbejde hvor der er fri adgang til at bosætte sig inden for

sig selv bør føre til at det det land man vælger at bosætte sig i nødvendigvis skal

gribe det praktisk an på en anden måde ved at man for eksempel lavede

hvor hjemlandet eller oprindelseslandet betalte de sociale udgifter hvis der opstod sådanne det kunne

lov til at have en anden holdning til det det er jo sådan at at danmark har brugt rigtig rigtig mange penge

grønland og der bliver rigdom i grønland så betaler man selvfølgelig

bevæge sig i retning af de andre nordiske lande på det felt

hvis man virkelig ønsker et nordisk samarbejde

gik jo på at jeg opfattede det sådan at ordføreren kritiserede grønland

arbejde efter noget der klart og tydeligt er beskrevet i selvstyreloven og det synes jeg da bare var en lidt urimelig kritik altså det danske folketing

godkendt den selvstyrelov hvor der klart og tydeligt står at det er grønlænderne der styrer det der med råstofferne og så skal man vel ikke skælde dem ud

er de jo i deres gode ret til men vi har også ret til at fortolke aftalen som vi finder det rigtigt men som jeg sagde

borgeres sociale ydelser i andre lande det synes jeg

igen gerne sige at rigsfællesskabet er et fællesskab det er en solidarisk foranstaltning hvor hvor danmark i kraft af at vi har haft større rigdom end grønland i i rigtig mange år har overført betydelige summer til grønland

og indkomsterne derfra skal være som de skal være

som det står i selvstyreloven jeg synes nu det er en god ordning og danmark får

jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ordføreren hvad tænker ordføreren så om alt den tran fra hvaler al den kryolit og alle de andre ressourcer som danmark jo sådan set har fået overført fra grønland uden beregning

kalde det grønlandske territorium dansk jeg er glad for at ordføreren taler om det her stærke fællesskab der skal være i rigsfællesskabet og det fælles ansvar og der vil jeg så også vil ordføreren være med til at arbejde for alle de mange fælles udfordringer vi har på

den modsatte vej i form af af enorme bloktilskud

har været med til at finansiere den velfærd

så jeg synes at det er det er en rimelig

det har fungeret på og jeg synes også det rimeligt i fremtiden

en prioritering ud fra hvem der har mest brug for dem

væsentlig bedre til norsk og svensk det finske kniber det stadig en smule med men

ligestilling kultur uddannelse asyl og indvandring og social og sundhed

øje for nogle af de samme problemstillinger

noget når vi står sammen klima og miljøområdet er et godt eksempel

er placeret i den absolutte superliga når det kommer til at tage hånd om sådanne problemer vi kender succesen fra svanemærket som forbrugerne i de nordiske lande virkelig har taget til sig jeg har sågar mødt folk

have set nordisk råds logo

svanemærket sandheden er jo nok den omvendte men det viser noget om at miljømærket er kendt blandt danskerne på klima og miljøområdet

otte konkrete initiativer det drejer sig blandt andet om udvikling af grønne testcentre samarbejde om grønne tekniske standarder grønne offentlige indkøb nye metoder til affaldshåndtering og fremme af miljø og klimaintegration i forbindelse med ulandsbistand

på grund af vores mange fælles karakteristika

nedbryde grænsehindringer allerede nu

og samtidig håber vi på at vi kan gå forrest og være rollemodel for de øvrige nordiske lande men

også respekt for at et sådant arbejde tager tid der skal koordineres meget tværs af slotsholmen

for arbejdet skal forankres i mange forskellige ministerier for for alvor at gøre en forskel

at vi snart er klar til at tage næste skridt og jeg har en forhåbning om at vi kan lande en bred aftale i kampen mod nordiske

frugtbart samarbejde hvor vi i endnu højere grad

at vi får noget ud af de ressourcer hvert land spytter i den nordiske kasse går vi videre til østersøsamarbejdet må man sige at det

det har naturligvis skiftet karakter gennem tiden i dag er der større stabilitet i regionen og næsten alle medlemmer er i dag med i enten eu eller eøs samarbejdet

forum hvor landene kan mødes det kunne man jo spørge sig selv om og ja

ikke er med i eu eller eøs

det gjorde jeg jeg fandt kortet frem og zoomede ind på østersøen

at se hvor megen trafik der faktisk er

for samarbejde men det vidner selvfølgelig også om behovet for et fælles beredskab i forhold til skibsforlis og potentielle olieudslip

men det er naturligvis vigtigt at vi hele tiden tilpasser det

det er multilateralt stadig væk en gigantisk opgave at sikre det gigantiske arktiske område personligt

krydstogtskibet costa concordia var sket i arktisk farvand jeg tror det var lidt over tredive mennesker

mange mange mange gange større hvis det samme var sket for eksempel nær

er kommet den første juridisk bindende aftale

af dette samarbejde nemlig en stor fælles øvelse som blev foretaget her i september

en eventuel oliekatastrofe i arktis og det kan vi også fra radikal side kun rose

værner om regionens sårbare og unikke

at hele rigsfællesskabet inddrages når det kommer til danmarks fremtidige fremtidige gøren og laden i arktis

glade for og det er vigtigt at både færøerne og grønland inddrages tæt i de beslutninger som træffes fremadrettet

til ministeren for nordisk samarbejde og til udenrigsministeren vi er fra radikal side godt tilfredse med

rigtig meget på sinde vi har jo gennem historien ofte følt os som svenskere og nordmænd og de har

senest jo desværre sidste sommer da der var et terrorangreb

i norge hvor jeg tror de fleste følte sig som nordmænd og havde dyb

det værdifællesskab kommer jo nok af at vi ligner hinanden meget

vores politiske samfundsmodeller

er et stort værdifællesskab og det er det som det nordiske fællesskab er baseret på

kort sagt aldrig været mere brug for at vi står sammen i et stærkt fællesskab derfor støtter vi i sf fortsat varmt

det nordiske samarbejde

at løse klimaproblemerne men vi kan ikke gøre det alene derfor er vi også glade for at redegørelsen om det nordiske samarbejde har fokus på netop de problemstillinger

mellem de nordiske lande et vigtigt skridt i det videre samarbejde er at komme så mange grænsehindringer til livs som overhovedet muligt som det også er blevet sagt heroppefra tidligere i dag

socialområdet kan vi med glæde konstatere at

gjort en stor indsats for netop dette og har afleveret en rapport med fem og tredive konkrete

og løsningsforslag hertil som socialministrene har besluttet at gå videre med

det er en hjertesag for sf så vi er selvsagt meget tilfredse

testcentre for grønne løsninger forskning inden for grøn vækst og finansiering af grønne investeringer og virksomheder er bare noget af det der er på dagsordenen ikke nok med at vi ved at det kan

at danmark skal være et af de fremmeste lande i verden inden for grøn energi og grønne job

i danmark skal naturligvis efter gældende skatteregler betale skat vi skal ikke snydes af grådige mennesker der nyder godt af vores velfærdssamfund men som ikke vil betale til det det står klart at vi i de nordiske lande står over for mange af de samme udfordringer og vi har meget ens udgangspunkter for at løse de udfordringer udover økonomiske problemer og

kæmper vi i norden også den samme kamp for ligestilling det er lige meget om det er ligestilling på arbejdsmarkedet og

eller om det er ligestilling mellem etnicitet og køn

ens når det kommer til hvordan vi skal konkurrere på det globale marked

og grønne løsninger derfor er forskning og uddannelse også utrolig vigtigt for alle lande i norden

vi meget tilfredse med redegørelsen og ser frem til et fortsat stærkt og udbytterigt samarbejde i norden med hensyn til

samarbejdet ser vi i sf med stor alvor på østersøens havmiljø

der stadig områder der er plaget af iltsvind og forurening det er derfor yderst vigtigt at man i helcom altså helsingforskommissionen fortsætter beskyttelsen af østersøens havmiljø derfor er vi glade for at det danske helcom formandskab vil fokusere på blandt andet en vidensopbygning vedrørende maritimt affald

fokus på energidagsordenen

naturgas fjernvarme og så videre

der bliver gjort en indsats for den nukleare og radiologiske sikkerhed det tegner godt at man forsøger at styrke praksis for bistand i nukleare og radiologiske ulykkestilfælde alle lande omkring østersøen kan blive påvirket af sådanne ulykkestilfælde lige meget om det sker i ens egen baghave eller om det et naboland eller et land i den umiddelbare nærhed derfor er det også godt for

redegørelse vil jeg sige følgende vi har alle en forpligtelse

at gøre en indsats mod afsmeltningen af is på arktis vi ser arktisk råd som en vigtig og central aktør på lige præcis det område problemerne i arktis er så store at intet land kan klare dem alene arktis er uomtvisteligt et kæmpe område og

brug for samarbejde for at øge sikkerheden for skibsfarten vi er derfor i

glade for at der bliver taget skridt i denne retning vi støtter fuldt

bedre koordination og kommunikation

som de radikales ordfører også var inde på det er vigtigt at der lavet en praksis for søredning som der er lagt op til med sar og ydermere

vi er også rigtig glade for

kommissionens tilsagn om at arktis er helt central i forhold til bekæmpelsen af den globale opvarmning og at eu derudover har en helt reel interesse

skal bekæmpe og forebygge olieforurening og i den forbindelse udtrykke håb om at der kan forhandles en aftale på

igangsat forhandlinger om obligatoriske regler der skal sikre arktis sårbare miljø og menneskeliv

blevet taget initiativ til at inddrage civilsamfundet i

med det mål at inddrage ngoer tænketanke og så videre det er vigtigt at alle der har en holdning hertil bliver hørt

om de konkrete initiativer men nu er det jo ikke nogen roseklub vi skal videre og derfor har jeg nogle kommentarer til punkter hvor vi ikke er helt enige eller hvor jeg mener at der kan gøres mere end der bliver gjort

budgetforhandlingerne jeg må sige at jeg er skuffet over forløbet af disse forhandlinger og heller ikke glad for den kurs den danske regering har fulgt jeg kan ikke se fornuften i et grønthøsterkrav om en besparelse på ti procent eller for den sags skyld

man er landet på uanset om det så går hurtigt eller langsomt grønthøstermetoden er

en finansministermåde at spare på og al erfaring viser at den

særlig intelligent man risikerer at presse uhensigtsmæssige besparelser igennem som modarbejder de erklærede målsætninger i det her tilfælde vores fælles målsætning om at styrke det nordiske samarbejde en målsætning som jo er udtrykt meget klart i regeringsgrundlaget og i samarbejdsministerens redegørelse jeg synes heller ikke det er godt at den danske regering har indtaget en så stejl holdning i budgetforhandlingerne at man ligefrem skulle igennem et egentligt sammenbrud og frost på bilhåndtagene

at et af landene tager førertrøjen på og får sat skub i processen og bortset fra at sådan en trøje i sagens natur er gul synes jeg det kunne være dejligt

spillede den rolle men det kan

jeg kan forstå at der arbejdes på højtryk på at skrive et udkast til den forpligtende aftale

så hvor svært kan det være der er så lige et enkelt punkt

det er jo spørgsmålet om

jeg synes ikke at vi skal gøre det til et formelt spørgsmål om om det er en grænsehindring eller ej jeg synes at vi skal holde os til sagens kerne som er at det da er dybt pinligt at vi hjemsender nordiske statsborgere på det grundlag og med henvisning til at de er en social belastning og at de har brug for vedvarende forsørgelse altså det er pinligt når man ser på at udgiften er så lille at den dårligt kan registreres på det danske husholdningsbudget

der er også en aftale og der er nogle fortolkninger

uholdbart at danmark fastholder en helt afvigende fortolkning af den nordiske socialkonvention og at vi er det eneste nordiske land der hjemsender nordiske statsborgere

som samarbejdsministeren også refererer til det har så været brugt som begrundelse for at man i velfærdsudvalget ikke ville støtte vores forslag men der vil jeg jo henlede opmærksomheden på det forstod de ikke helt i

at det det hidtidige arbejde i nordisk råd om det

arbejdere i det nordiske samfund så man undgik eksklusion af disse mennesker og det er jo fint nok

forslag handler altså om hvordan vi på mange planer i fællesskab

det er der også et et fokus på i alle nordiske lande jo ikke mindst i danmark og norge så der er nogle erfaringer og nogle politikker som vi hver især forsøger at anvende

kunne nå meget bedre resultater sammen

nordiske lande er under et voldsomt pres på grund af misbrug af udenlandsk arbejdskraft som jo fører til forringede løn og arbejdsvilkår manglende skatteindtægter og underminering af velfærdsstaten og så videre jeg håber derfor at de danske medlemmer af nordisk råd vil studere vores forslag grundigt og evt finde på at støtte dem på sessionen det gælder også vores forslag om anerkendelse af palæstina det er helt uforståeligt for os at præsidiet på sit møde i

så vidt jeg kan forstå med en formel begrundelse om at det er et udenrigspolitisk spørgsmål og jeg altså sat et udråbstegn for det er jo en lidt mærkelig begrundelse når man tænker på at vi i foråret havde en mini session i nordisk råd der udelukkende handlede om arktis

at man kommer til besindelse og at vi kan vinde støtte til vores forslag

anerkendelse af palæstina jeg skal for god ordens skyld nævne at forslaget jo bygger på den internationalt anerkendte forestilling om

det vil sige at forslaget jo ikke sætter spørgsmålstegn ved anerkendelsen af staten israel der er nogen der siger at

ikke ødelægge fredsprocessen til det er der jo bare at spørge hvilken fredsproces

er der nogen der misbruger vores tålmodighed og jeg vil gerne sætte navn på nemlig den israelske regering der fuldstændig i strid med international lovgivning fortsætter med sin bosættelsespolitik med ulovlig annektering af palæstinensisk jord og fordrivelse af palæstinensiske familier fra deres gårde og boliger

er der ikke noget grundlag for en palæstinensisk stat og det er da i hvert fald i modstrid med dansk udenrigspolitik

vil jeg hæfte mig ved arbejdet i specialgruppen vedrørende menneskehandel også her har vi et voksende problem på baggrund af stigende materiel nød i en række lande og stadigt mere åbne grænser derfor er det et meget vigtigt stykke arbejder der gøres i denne arbejdsgruppe

nogle gode embedsmænd tak for det jeg vil derfor henlede opmærksomheden på at arbejdsgruppens mandat udløber med udgangen af juni to tusind og fjorten i sin redegørelse

samarbejdsministeren at der er behov for et bredere finansieringsgrundlag hvis det ikke skal gå ud over aktiviteterne så jeg vil håbe at den danske samarbejdsminister

bidrage aktivt til at vi finder en god løsning på det så det vigtige arbejde kan fortsætte og selvfølgelig også at det danske folketing bakker op om det til sidst nogle ord om det arktiske samarbejde også her har vi jo en fælles vedtaget strategi der er en rigtig god ramme for vores arbejde men der er også brydninger hvilket jo er naturligt nok når man ser på den voksende strategiske betydning som hele det arktiske område får i disse år som medlem af færø og grønlandsudvalget har jeg haft lejlighed til at besøge de to lande her i sommer det har været yderst lærerige besøg der også giver inspiration til det vi drøfter i dag en af de ting jeg lærte er at det danske forsvar gør et kæmpe stykke arbejde i dette store område for at håndhæve dansk suverænitet hjælpe med redning af menneskeliv og hjælpe til ved miljøkatastrofer og så skal vi vel også lige sige overvåge

sige det på den måde det hænger jo også sammen med vores arktiske strategi det er jo et grundvilkår at hvis man vil gøre sig gældende i et samarbejde så er man også nødt til at gøre sit hjemmearbejde

min konklusion var at i månedens andre tyve dage hvor de ikke har det fly går der liv tabt det er jo nok værd at overveje og

at lade være med at bruge dette fly til vip flyvninger hvor det meste af indmaden skal pilles ud til fordel for bløde læderstole

redder man ikke liv nu er enhedslisten jo af gode grunde ikke med i forsvarsforliget men jeg

da gerne give forligspartierne den gode idé at de finder ud af at bruge nogle færre penge helst slet ikke nogen på at føre krig mod lande

aldrig har angrebet danmark og nogle flere penge på at løse vigtige opgaver som overvågning søredning og beredskab til bekæmpelse af miljøkatastrofer afslutningsvis vil jeg henlede opmærksomheden på en nylig afholdt konference i

hvor der blev gået til stålet i debatterne men hvor det også i forlængelse af konferencen lykkedes at blive enige om en vældig god udtalelse fra den stående komité for parlamentarikere i arktis der er mange gode pointer i den udtalelse og

første er en klar udmelding om at arktisk råd skal nå frem til en traktat mellem de otte arktiske stater som kan føre til vedtagelse af bindende aftaler

på de mange områder hvor der er behov for det

der bliver nævnt forskning uddannelse turisme og miljøbeskyttelse her var der på konferencen især opmærksomhed på den meget alvorlige miljøtrussel i de arktiske farvande nemlig faren for et større olieudslip som følge af havari af et af de mange

de egne som følge af at isen forsvinder en oliekatastrofe er i sig selv slem men forestil jer et større olieudslip der finder sted sidst på efteråret hvor isen har lagt sig i et stort område vil betyde at det udslip først kan bekæmpes engang til foråret når isen er væk igen og det er kun fantasien der sætter grænser for hvilke skader på

det andet vigtige signal fra konferencen var et signal om at vi er parate til at tage imod flere observatører i arktisk råd ja det er vi

ske på bekostning af den nuværende kompetence og magtfordeling i arktisk råd vi må holde fast i at det er de otte medlemmer af arktisk råd der bestemmer vi må især holde fast i at der ikke sker en tilsidesættelse eller svækkelse af de oprindelige folks rolle i arktisk råd det er enestående og enestående godt at de oprindelige folks organisationer er med ved bordet det må der ikke pilles ved

jeg også meget glad for at det allerførste punkt i komiteens anbefalinger er at vi skal udvikle den arktiske region med menneskelige hensyn i fokus og med det formål at styrke menneskerettighederne vi skal jo hele tiden huske på

mennesker i det arktiske område at udviklingen skal foregå på deres præmisser til gavn for deres velfærd og ikke af hensyn til olie og mineselskaber

at vi kan bruge nordisk råd til at sætte fn deklarationen om de oprindelige folks rettigheder

det kommer vi også til at diskutere på sessionen i helsinki lige om lidt på baggrund af et forslag fra den venstresocialistiske grønne gruppe

fra dansk side både fra regeringens side

ministeren i det arbejde der har handlet om at få målrettet pengene således at vi nu også

nordiske merværdi ud af de trods alt pæne beløb der bruges på på nordisk samarbejde er ordføreren ikke enig i at det sådan set var de konklusioner som

en uhensigtsmæssig måde at spare på

i delegationen og i nordisk råd i bred forstand

er vi gerne vil spare så vi alle sammen ved

benævner som grønthøstermetoden som jo betyder at man så er kommet igennem med en fem procents besparelse og det er

så er den ikke så stor som det der blev lagt op til men det er da bedre at starte i den anden ende og diskutere

helt konkret er vi mener der er noget overflødigt fedt og så kigge på det og så ikke nødvendigvis spare pengene det har jeg heller ikke givet udtryk for vi syntes var en god idé tværtimod

har været diskussioner om hvorvidt der er overflødigt fedt som som ordføreren også selv

nødvendigvis en en grønthøster og er det mærkværdigt at man også på nordisk ministerråds budget taler om besparelser i en tid

nedskæringer det er det jeg har sagt i delegationen og

synes at det er nogen god løsning man har fundet og at vi heller ikke var enige i at man skulle gå frem med et krav om ti procent

gav et langt bedre signal om at vi er der sammen og den gamle formulering var vel egentlig også meget mere i overensstemmelse med den formulering vi bruger herhjemme hvis

hedder det jo rigsfællesskabet det er da godt ord det der med fællesskab

tak for at jeg blev gjort opmærksom på det jeg ved ikke hvornår vi får lejlighed til

den berømte merværdi for de nordiske

når vi blot i fællesskab sætter fokus på ikke at spænde ben for os selv mere end

højst nødvendigt og det er der jo gjort rigtig meget

man kan fremhæve skatteområdet de fællesnordiske værdier herunder tillidsnormer bør og skal gøre det lettere at skabe relationer både i

særdeles positivt at det nordiske samarbejde i stadig højere grad kigger mod nord og plejer arktiske interesser også i forbindelse udenrigs og sikkerhedspolitikken man skal være både blind og døv hvis man ikke kan se at en involvering og større parathed til at indfange udfordringerne i arktis alt andet lige er mindst lige så påkrævet som at involvere sig i langvarige og mere eller mindre uløselige konflikter

meget fjernere egne arktis er og bliver et nordisk nærområde og skal behandles som

også selv om der er tale om store arealer som ikke engang er opmålt

opmærksomhed på i øjeblikket vi påskønner generelt det paradigmeskift hvilket også afspejler sig i forsvarsforhandlingerne som pågår lige præcis nu vi ser meget gerne at det nordiske forsvarssamarbejde udbygges yderligere og får sin egen mere selvstændige platform i nordisk råd alle de nordiske lande har meget store investeringsprogrammer på dette område

er ikke et sekund i tvivl om at

når budgetterne strammer til

må der være rigtig store fordele ved at samarbejde om disse meget store investeringer

formandskabets engagement uden

her er vi fra dansk side rigtig godt hjulpet og det tror jeg også jeg fremhævede sidste år endnu en gang

i nordisk råd bringer vi til stadighed de nordiske lande tættere sammen

og vi har et fælles menneskesyn netop i en tid hvor det europæiske arbejde bringer eu landene stadig tættere på hinanden

er det værd at fastholde at de nordiske lande har et særligt fællesskab derfor er det vigtigt at vi udnytter alle muligheder for at borgerne i de nordiske lande får stadig lettere ved at færdes leve virke trives og arbejde hos hinanden derfor er det altså også vigtigt som flere inde på i dag at nedbringe alle disse grænsehindringer der er for mange ikke mindst

handicappede synes jeg der er urimeligt mange vi

samarbejde lægger vi vægt på redegørelsen og løftet om at regeringen vil arbejde for at fjerne netop disse urimelige grænsehindringer og også forebygge nye vi lægger ligeledes vægt på at man vil samarbejde

på sundhedsområdet og derfor også på kemikalieområdet der jo har direkte indflydelse på vores sundhed gennem begrænsninger af de kemikalier der kan påvirke vores natur og vores miljø det er desuden vigtigt at alle de nordiske lande lægger vægt på en grøn og bæredygtig vækst fordi det er en sådan vækststrategi vi alle må indstille os på og udvikle i fremtiden og det gør vi jo altså bedst ved

som vi har gjort det på en lang række områder i vores nordiske velfærdssamfund som jo stadig væk er ret enestående i verden

under hele dette samarbejde ligger jo et fælles menneske og samfundssyn en tilgang til tilværelsen og en mentalitet vi alle deler

det godt at ideen om en fællesnordisk pris

virkeliggjort i en tid hvor børnene stopfodres med amerikanske tv programmer fra tidlig morgen i forskellige former for

godt at styrke den nordiske tilgang til børnene og give dem og de unge en nordisk fiktion

radios ønske om en ny børne og ungdomskanal der er af kvalitet den så berømte emil er jo ikke svensker han er hele nordens emil og er kendt af alle selv af den danske statsminister danmark ligger jo som bekendt mellem østersøen og vesterhavet vi skuer ind mod tyskland polen og de baltiske lande og ud mod den angelsaksiske verden vi er stærkt præget af den sidste man lever klos op ad den første efter murens fald sovjetunionens sammenbrud og eus udvidelse er dette samarbejde rigt på muligheder de er nok ikke blevet særlig udviklet jeg havde håbet på at

var kommet længere men det rummer

derfor også så mange desto flere ikkeudnyttede muligheder vi kan stadig styrke det nordisk

samarbejde det udviklede vi i to tusind og fire da de

ved at skabe et særligt nordisk baltisk samarbejde inden for eu ligesom vi indstiftede faste nordisk baltiske

vi havde også håbet at kaliningrad ville blive inddraget mere i samarbejdet end sket er det er ikke regeringens skyld

men historien er jo ikke slut og gennem styrkelsen af samarbejdet

i et konstruktivt samarbejde omkring østersøen

selv med til at skære støtten til rusland

ved og det står jeg fortsat ved men jeg bevarede

og kaliningrad fordi det er nærområder vi kan inddrage i østersøsamarbejdet og dermed være med til at påvirke i hvert fald

større samarbejde med os andre derfor igangsætte vi i to tusind og ni

projektet netop i pskov som fortsat får en særlig dansk støtte og som også fremhæves i redegørelsen det er efter min opfattelse muligt for

udviklingen i disse områder og derfor skal vi også udnytte dem det vil være til gavn for dem og for os østersøen er et meget sårbart og meget befærdet hav som skal beskyttes gennem fælles regler ellers kan det slet ikke beskyttes

at forhindre maritimt affald udledninger af miljøfarlige stoffer og på at sikre biodiversiteten vi forurener alle østersøen og danmark er ikke den mindste forurener derfor har vi alle en forpligtelse til at forhindre denne forurening af dette sårbare hav under sit formandskab har tyskland satset på miljø økonomisk udvikling energi uddannelse og kultur samt civil sikkerhed inden for østersøsamarbejdet og det er vigtige samarbejdsområder

det er vigtigt at miljøet bliver forbedret under det danske formandskab af helcom som nu er i gang dagens tredje redegørelse drejer sig om det arktiske samarbejde

et område som har fået stadig større bevågenhed grønland besøges nu af statsledere der som sydkoreas præsident end ikke ulejliger sig til københavn først

jeg var i to tusind og otte sammen med hans enoksen værter for senator john mccain

kort efter blev præsidentkandidat i gallico underskrev colin

og i to tusind og otte underskrev de fem stater der ligger ud til polarhavet ilulisataftalen der sikrer at alle landene repræsenterer folkeretten i området og vi skabte

i dag besøges grønland af kina der vil have foden inden for i grønland og ind i det arktiske samarbejde for blot ti år siden ville alt dette slet ikke være sket mange interessenter herunder eu melder sig nu til det arktiske samarbejde og det er selvfølgelig godt men vi skal fastholde at de som beslutningerne først og fremmest vedrører

er også dem der må træffe beslutningerne vi har en særlig international forpligtelse til at sikre de arktiske områder og vi er forpligtet til at foretage den nødvendige eftersøgning og redning hvis og nogle siger desværre når katastroferne måtte komme derfor var det godt at fru lene espersen som formand for arktisk råd i to tusind og elleve fik den første juridisk bindende aftale herom vedtaget i to tusind og elleve den arktiske strategi som jeg havde fornøjelsen af at søsætte skal fortsat udvikles og styrkes og danmarkgrønland skal være den drivende kraft i udviklingen af forskningen

arktiske område på svalbard foretages afgørende forskning og overvågning og det er vi glade for det er en fremragende indsats der udføres på svalbard men nuuk bør have al vores støtte til at blive

i den kommende indsats og udvikling af forskningen i området denne indsats og udvikling skal ske i et tæt samarbejde med civilsamfundet

også godt at kongeriget har taget initiativ til at oprette et arktisk forum som sikrer civilsamfundets inddragelse miljøet deroppe er sårbart det skal beskyttes og det skal være nu hvor der kommer stadig mere skibstrafik i området derfor skal der indføres regulering af sejladsen skrappe miljøregler og høje obligatoriske standarder for skibenes sejlads i arktis men for at forhindre ulykker må man jo have ordentlige søkort det har vi ikke i tilstrækkelig grad derfor skal opmålingerne gennemføres så hurtigt som overhovedet muligt jeg ved at der er en plan og vi har haft samråd om det og det går også bedre end planlagt men det kan ikke gå hurtigt nok der er mange undersøiske skær vi formentlig ikke kender men der kommer også stadig flere

flere krydstogtsskibe og der kommer mere sejlads på området derfor må vi have kortene for at forhindre menneskelige og miljømæssige katastrofer der er rigeligt at udvikle og foretage i det arktiske samarbejde og jo bedre vi gør det og jo mere vi gør for det jo stærkere vil rigsfællesskabet stå i fremtiden at fastholde og udvikle rigsfællesskabet

nogle udtalelser der har været i medierne hen over sommeren er det sådan at ordføreren fortryder selvstyreloven

grønlænderne og grønland

bestemmer over råstofferne jeg synes der er kommet nogle udtalelser der kunne tolkes på den måde at

der var en modsætning mellem det og så det forhold at danmark styrer udenrigspolitikken og at det skulle der findes en eller anden løsning på men måske har

grønland måtte sige farvel farvel men stadig væk vil trække på vores marine

også en regning for det altså så er det indtægtsdækket virksomhed for øjeblikket er det kongerigets ansvar at forsvare

og overvåge rigsfællesskabets territorium og det gør vi jo gratis men i det øjeblik at man måtte være i den situation at grønland tjener milliarder og milliarder så bloktilskuddene

indebære at man siger ok på det tidspunkt så må i være med til at betale for luftovervågning og siriuspatruljen og

så ikke meget tidligt at altså der er jo lang tid til at der overhovedet begynder at komme nogen indtægter

stadig væk store vigtige og meget tunge områder som grønlænderne ikke selv har overtaget endnu så

var lidt tidligt ligesom at komme med sådan nogle udmeldinger

skabe uro om hvor ordføreren og hans parti er henne i forhold til at

at give mig lejlighed til at sige det er at jeg synes det er meget vigtigt at bevare rigsfællesskabet det er helt klart at grønland kan gå hvad øjeblik grønland vil og jo mere ubehagelige og vanskelige vi er og jo mere vi vil rage til os af det grønlænderne synes

plusser og minusser og modregninger men for mig er det vigtigste at vi alle tre føler os godt tilpas i rigsfællesskabet

det går for langsomt jeg har også set de sidste meldinger om at rusland

for at vi får nogle hurtigere konkrete beslutninger der føres ud i livet search and rescue altså eftersøgnings og redningstjeneste heldigvis har vi ikke været i situationen endnu men det er jo for sent den dag vi er i den uden at have forberedt

også gennemgået stoltenbergrapporten

dele af stoltenbergrapporten vi skal se at få realiseret

inddrager de andre nordiske lande det er jo charmen ved den

flyovervågning og så videre så jeg synes at vi skal prøve at se på

der er nogle ting vi godt kan komme længere med

er meget der ikke er optegnet undersøiske skær og

vi kommer om hjørnet som jo vil ske med klimaændringerne

så vidt jeg ved meget lidt viden om

der kan gøres også hvis det skulle være med nye landvindinger inden for målemetoder skal gøres men jeg er ikke klog nok til at stå og fortælle at de findes

og vi har påtaget os den i den der arctic

foranlediget af fru lene espersens initiativ det vil sige at vi har en forpligtelse som vi

skal orientere om hvad der sker på færøerne i

uklarhed om hvordan arktis skal afgrænses og hvordan arktis skal defineres

nogle gange er færøerne indenfor og nogle gange er færøerne udenfor andre gange er færøerne lagt i noget

som kaldes for subarktis noget som grænser op til arktis

omstændigheder at vi ligger lige midt i det område der

norge og storbritannien altså præcis det område hvor man forventer en meget eksplosiv vækst i skibsfart i de kommende år det vil medføre nogle nogle udfordringer og nogle muligheder og det kræver en overordnet politisk plan derfor er der

en gruppe hvis opgave det er at udstikke hovedlinjerne

minder om det arbejde som

strategien som laves på færøerne består af fem hovedpunkter for det første

færøerne som medspiller i det interstatslige samarbejde i arktis hvor man analyserer de andre landes strategier og

samarbejdsmuligheder der byder sig for det andet ser man på de økonomiske muligheder inden for søfart olieindustri

turisme og så videre man ser på hvilke tilpasninger og hvilke kompetencer der skal udvikles for at færøerne kan få gavn af de muligheder der byder sig for det tredje er der natur og miljø

fiskeindustri der udvikles

bæredygtigt grundlag for det fjerde er det sikkerhed og beredskab på havet på land og i luften dette er en meget væsentlig del af den udvikling der finder sted og færøerne ønsker at være med i det helt vitale samarbejde om sikkerheden i området for det femte er det oplysning og forskning den voksende interesse for arktis sætter også fokus på færøerne

finder interessant er jo at færøerne er et land med alle et lands funktioner

på halvtredstusind mennesker det er noget som

at bruge færøerne som et såkaldt levende laboratorium hvor man kan afprøve nogle

i en lille skala men dog i et helt samfund jeg var i forgårs til møde med en meget stor

de har planer om at implementere nogle nye ting inden for energiområdet på færøerne hvor man afprøver det i et helt land

den her strategi skal altså være færdig den første april næste år så længe det arbejde er i gang må jeg som repræsentant for færøerne passe lidt på med at sige alt for meget konkret om om de her ting det er vigtigt at der er en fælles linje og at der ikke kommer udtalelser i øst og vest men der er ingen tvivl om at udviklingen i arktis vil føre til meget store muligheder og meget store udfordringer for

kontinentalsoklen der er indgivet krav vedrørende to områder der

cirka

end det er i dag det er altså arktisk område

bliver betydelig større færøerne bliver

jeg vil dog også videreformidle nogle bekymringer blandt dem som arbejder med den færøske strategi

her i huset det er jo sådan at

er sagsområder som færøerne har overtaget og dermed har ansvaret for og myndigheden over i dag

selv udvikle sin strategi og man

gerne undgå automatisk at blive del af en dansk strategi

skal være opmærksom på den den risiko der ligger i at formelt

gennem danmarks arktiske strategi reelt bliver flyttet tilbage

er så glad for at det der hed

regi

kosmetisk men der ligger dog et klart signal i den betegnelse

giver færøerne en større synlighed og den er jo væk i betegnelsen kingdom of denmark

lægger mere op til det regionssamarbejde som man gerne ser fra færøernes side modsat den statsvinkel som er mere

den betegnelse som som var dengang herre

man ser positivt på det her men man vil gerne udvikle sin egen strategi og bevare myndigheden over de overtagede sagsområder

det som er sagt i dag tyder på at man vil finde en sådan god balance balancen må man også finde når det gælder forholdet mellem eu og rigsfællesskabet det her er jo et område hvor den danske stat ligesom når det gælder for eksempel hvalfangst først og fremmest må repræsentere færøerne og grønland

lade sig repræsentere af færøerne

der gør danmark til en arktisk stat det kan også gøre at det kan tænkes jeg siger ikke at

at der kan komme en konflikt

kan komme i konflikt med danmark som en del af rigsfællesskabet

for eksempel tænkes at eu har et

ikke deles af de arktiske stater men danmark er jo både en eu stat og en arktisk stat og så har vi makrelstriden i en nøddeskal nok engang det skal man være opmærksom

på hvis der kommer sådan nogle modstridende interesser mellem eu og de arktiske stater

må man bestræbe sig på at finde et fælles fodslag

der udvikles en færøsk strategi om det her og

områder gennem sin strategi de må indarbejdes i hinanden og

de arktiske lande må tackles under hensyn til færøske og

når dette er sagt vil jeg gerne sige at jeg selvfølgelig kan tilslutte mig de strategier der ligger i de vedlagte papirer

til grund for den strategi der er lagt synes jeg også er gode nemlig respekt for

af at sikkerhed og bæredygtighed må være fuldstændig afgørende i

bør de to samfund og de to samfunds myndigheder have helt centrale roller i

her subarktiske betegnelse jeg synes ikke at det er

hvor hvor færøerne er i forhold til de ringe som tegnes

er klart at specielt når det gælder skibsfart ligger færøerne meget centralt lige i det område hvor man forventer at der bliver eksplosiv

ordføreren uddybe lidt hvad det er for nogle

er mere åbne for at eu får en større rolle jeg siger bare at der kan komme en konflikt hvor de fem

en holdning mens eu har en anden holdning eu har et ønske om at sidde med ved bordet og der er nogle arktiske stater som ikke ønsker eu med ved bordet

makrelstriden nok en gang fordi danmark både er en eu stat og en arktisk stat det er det som kan skabe problemer

skal være opmærksom på det var bare det som

en af de rigtig vigtige debatter at deltage i og jeg har set frem

til at mødes med både andre folketingspartier og regeringen

i mit ordførerindlæg vil jeg også komme ind på nogle af de anbefalinger vi fra den stående komite af parlamentarikere fra den arktiske region har sendt til alle de arktiske regeringer efter vores konference afholdt i island i august måned og ind på den rapport som vi fra

har udarbejdet med anbefalinger til styrkelse af arktisk regeringsførelse og arktisk råd netop et øget samarbejde om udenrigs og sikkerhedspolitikken som den udformes inden for rigsfællesskabets rammer var også hovedbudskabet fra statsministeren formanden for naalakkersuisut og lagmanden efter rigsmødet i august måned det er ikke kun i rigsfællesskabet vi indbyrdes har brug for denne styrkelse af samarbejdet behovet gør sig i høj grad også gældende mellem de nordiske lande som det påpeges i stoltenbergrapporten om om nordisk samarbejde og særligt på tværs af hele arktis det er helt centralt at grønland og danmark har en stærk og klar stemme i de arktiske og de nordiske fora gennem årtier har vi stået sammen og ført en progressiv arktisk politik

kom fra vores rækker og i arktisk råd har vi ydet en stor indsats på alle niveauer samlet set er arktisk råds medlemsstater nogle af

de rigeste stater i verden og har dermed ressourcer til at gøre en forskel i øvrigt udgør de sammen nogle af de største magter og demokratier i verden at vi har stået sammen og at grønland til alle tider har været en fast del af den danske stats delegation har gjort at vi har bevaret en styrke og en jordbundethed som tager udgangspunkt i det reelle arktiske liv i de reelle arktiske udfordringer

når vi mærker klimaændringerne i vores hverdag når vi har en mangel på fødevaretryghed på grund af den globale forurening og når vi møder de helt praktiske udfordringer

sikre at rigsfællesskabets eneste oprindelige folks organisation inuit circumpolar council som er en af de seks permanente deltagere i arktisk råd igen får tilskud til organisationens deltagelse i arktisk råd og i fn

har tidligere været bevilget midler til fn arbejde men efter at den forrige regering ikke fornyede den aftale som udløb i to tusind og elleve er der ikke givet nye midler netop i disse år hvor den brede deltagelse er helt nødvendig og hvor civilsamfundets bidrag til de offentlige debatter og høringer bør være helt centralt i samfundet er det overordentlig vigtigt at disses ressourcer sikres arktiske folk og især arktiske oprindelige folk har mange fælles udfordringer det er heldigvis udfordringer som

løbende drøftes i arktisk råd et eksempel er arktisk råds sustainable development working groups projekt om bevarelsen og udviklingen af arktiske sprog både stater og organisationer bidrager med midler og deltagelse men projektet er ledet af oprindelige folk i rollen som permanente deltagere desværre er dette et af de projekter som danmark ikke bidrager til lige nu er bidragsyderne canada og usa jeg vil opfordre den danske regering til at se på hvordan man herfra kan sikre

også i form af koordination af indsatsen på sprogområdet for eksempel gennem nordisk sprogråd og arktisk råd den arktiske parlamentarikerkomite anbefaler også at arktisk

udvikles til en fuldbyrdet international organisation ved at medlemsstaterne sammen med de permanente deltagere udformer en bindende aftale om rådet vi mener det er vigtigt at arktisk råd ikke bare er et koordinerende instrument men at det i

som løbende opdateres rådets formandskab går på skift to år ad gangen og der er heldigvis ofte samarbejde formandskaberne

imellem så man sikrer en vis kontinuitet på trods af skiftene men en strategisk ti års plan udarbejdet løbende ville være den bedste måde at langtidssikre aktiviteter og visioner

det er forsknings og uddannelsesområdet og turismeområdet i arktis

så den store forskningsindsats i disse år videreføres fremover omdrejningspunktet er bæredygtige arktiske samfund udveksling af studenter og adgang til data og informationsdeling komiteen har gennem mange år været fortaler for det arktiske universitetssamarbejde samlet

et initiativ som den danske stat har støttet med tre million kroner om året de seneste år men som desværre ikke

det nuværende finanslovforslag for to tusind og tretten jeg har opfordret den danske regering til at sikre disse midler igen således at der også der bidrages fra danmark endelig anbefaler komiteen at der fremover afholdes årlige ministermøder i arktisk råd på nuværende tidspunkt afholdes møderne hvert andet år i to tusind og elleve indgik de arktiske stater en bindende aftale om search and

og netop nu er en taskforce ved at se på mulighederne for at indgå en bindende aftale om oliespildsberedskab de bindende aftaler er vigtige for arktis og jeg er rigtig glad for at man fra rigsfællesskabets side tog initiativ til den store search and rescue øvelse sarex som fandt sted i september på grønlands østkyst som udenrigsministeren understreger i sin redegørelse

så viste øvelsen med al tydelighed at der skal gøres en indsats for at sikre at kommunikationen virker når eller hvis ulykken sker det er desuden helt centralt at det er det rigtige udstyr der er til stede her har rigsfællesskabet en stor opgave at løfte da der endnu ikke er meldt klart ud fra den danske regering hvad man vil gøre når servicekontrakten om brug af airgreenlands helikoptere

første januar to tusind og tretten jeg ser frem til at høre nærmere om dette fra regeringen i redegørelsen om arktis skriver udenrigsministeren i afsnittet om sarex øvelsen at der skal arbejdes på at fastlægge regler om om sejlads i grønlandsk territorialfarvand det er jeg meget enig i skibsfarten øges gevaldigt i disse år og det er helt nødvendigt at strammere regler udarbejdes både nationalt og internationalt

det er vi selvfølgelig rigtig glade for da det er os i grønland som mærker konsekvenserne af upræcise

opfordre den danske regering til at undersøge andre muligheder for at effektivisere søopmålingen der foregår netop nu test med brug af fly til søopmåling metoden metoden kan muligvis bruges som supplement til den helt nødvendige detailopmåling fra skibe ved at give et fingerpeg om hvor man skal prioritere den langsommelige og

opmåling fra skibe i fremtiden kan satellitter endda muligvis også bruges til dette og der foregår

dtu space i disse år jeg er glad for at miljøministeren tilkendegav at hun følger udviklingen på det område tæt helt centralt i forhold til søopmåling er er dog et samarbejde mellem de arktiske stater fem af staterne har kyststrækninger i det arktiske og deler derfor udfordringen det er ikke kun grønlandske farvande som er ringe opmålt og jeg er sikker på at et tættere samarbejde om brug af udstyr datadeling og koordination vil være til stor gavn for alle turismen er et af de erhverv vi udvikler og som alle ved er der også andre erhverv på tegnebrættet i grønland

i gang med den lange og seje proces som handler om at sikre de bedste rammevilkår for udviklingen af nye og eksisterende erhverv netop nu arbejder inatsisartut på højtryk med den meget omtalte storskalalov

råstoflov som jo var det første sagsområde vi hjemtog efter selvstyrets indførsel konkret har vi fra inuit ataqatigiit foreslået en adskillelse af miljø fra den resterende myndighedsbehandling af råstofprojekterne og vi arbejder også løbende med at finde de bedst mulige metoder til en så bred som mulig inddragelse af befolkningen i hørings og beslutningsprocesserne samfundet og miljøet er uden tvivl de områder som vil påvirkes mest af de nye erhverv og det er yderst nødvendigt at vi får belyst de mulige konsekvenser konsekvenser så meget som muligt

arktiske samfund har erfaringer med det vi er i gang med i grønland nu vi har brug for at denne viden deles at der tales åbent om udfordringerne og bekymringerne og at vi står sammen om at udvide vores viden om samfundet desværre har man i dansk grønlandsk sammenhæng valgt at udfase kommissionen for videnskabelige undersøgelser som var et rigtig godt bindeled mellem forskningsaktiviteter i grønland og danmark og der er i det hele taget samlet set færre midler til forskning

er på trods af at der i rigsfællesskabets arktiske strategi står at kongerigets forskning i arktis skal være i det globale førerfelt forsknings og uddannelsesindsatsen skal understøtte erhvervs og samfundsudviklingen i arktis derfor håber jeg at udenrigsministeren og ministeren for nordisk samarbejde vil arbejde for at vi opprioriterer samfundsforskningen igen jeg vil her kvittere for det gode afsnit om arktis i redegørelsen om det nordiske samarbejde er en passage i nordisk ministerråds arktiske samarbejdsprogram som omhandler uddannelse og kompetenceudvikling det er netop vigtigt at denne kompetenceudvikling kommer de lokale befolkninger og de oprindelige folk til gode jeg efterlyser dog en mere struktureret inkludering af de arktiske oprindelige folk i nordisk råds processer særligt når det gælder arktis i arktis og i nordatlanten

er mange af os storforbrugere af vores levende ressourcer i grønland er fangst et erhverv vi har et par tusinde erhvervsfangere som viderefører og udvikler vores årtusinder gamle traditioner sælfangsterhvervet er et af de områder som er under hårdt pres i

som alle efterhånden ved så har årtiers kampagner imod fangst af sæler ødelagt markedet for sælskindsprodukter jeg er rigtig glad for at den danske regering er gået aktivt ind i kampen for at udbrede kendskabet til den såkaldte inuitundtagelse i eu’s

en undtagelse der gør at vi stadig kan sælge vores sælskind til det europæiske marked hvis ellers nogen ville købe dem vi arbejder hårdt på at markedsføre

sælskindene og også her har danmark støttet jeg vil hermed kvittere for den indsats udenrigsministeren har ydet og for at det lykkedes at indføre en

inuitundtagelse i ruslands hvideruslands og kazakhstans nye forbud ser vi os omkring her i danmark ser vi dog at danske stormagasiner nu også har indført pelsforbud som rammer de grønlandske sælskind derfor er det vigtigt at vi fortsætter med at informere om det grønlandske fangsterhverv

fra forbuddet det er nødvendigt med nuancerede beslutninger hvorfor er ko gede og fåreskind bedre end sælskind hele miseren er efter min mening mere et udtryk for kulturimperialisme end det er et udtryk for dyrevelfærd og vi må fortsætte vores gode samarbejde om at rette op på denne skævhed i den arktiske parlamentarikerkomité blev vi under vores konference i august måned enige om at anbefale de arktiske regeringer at undersøge påvirkningerne af sådanne forbud på samfund i arktis sæler og hvaler er noget som

kendetegner arktiske samfund især inuit vi har ikke tænkt os at holde op med at udnytte vores levende ressourcer ligesom jeg er sikker på at man i danmark og europa har tænkt sig at fortsætte med sit dyrehold og landbrug i denne sammenhæng vil jeg igen bemærke at det som bør være i centrum når vi taler

de mennesker som bor der her til sidst vil jeg overbringe en hilsen fra min grønlandske kollega fru doris jakobsen som ikke kunne være her i dag hun har bedt mig sige at hun oversender sine bemærkninger til redegørelserne direkte til ministrene min kollega og jeg er overvejende enige om rigtig mange af de punkter der berøres i redegørelserne vi hæfter os ved den kommende maritime portal hos kort matrikelstyrelsen det nye polardialogforum og ved det øgede samarbejde om beskyttelse af miljøet i arktis samt det nye arktiske forum vi ønsker desuden desuden at høre hvordan regeringen ser udfordringen med spionage imellem arktiske stater som i den seneste tid har været omtalt i medierne og vi ser

rigtig godt resultat ud af det men ordføreren refererer til

de arktiske folks repræsentation i arktisk råd der vil jeg gerne bede ordføreren sætte lidt mere præcis adresse på hvor er det der kommer et pres vedrørende det det vil være oplysende for os alle sammen og så kan vi jo bedre imødegå det

aksen i forhold til at studerende i arktis kan komme rundt til andre arktiske universiteter og at forskningssamarbejdet

gøres mere smidigt og der synes jeg virkelig det er vigtigt at

med hensyn til repræsentationen i arktisk råd har der været nogle bekymringer

fra de oprindelige folks organisationer i forhold til at arktisk råd i stigende grad arbejder med udenrigs

selv om det ikke er nogen emner som man under den nuværende konstruktion ottawadeklarationen kan lave nogen beslutninger om i arktisk råd men i og med at det kommer op på et højere og højere plan

bekymrede for om deres repræsentation

bliver skubbet ud fordi det jo selvfølgelig

mere og mere statsbaseret men her er det jeg siger at arktisk råd har en helt unik struktur som man må bevare

som man skal bevare for den unikke struktur er faktisk helt fantastisk altså at man har otte stater og seks permanente deltagere som sidder med rundt om bordet og som arbejder på basis af basis af konsensus hvor man har oprindelige folks egne repræsentanter med til at tage beslutningerne det er meget meget vigtigt så er der den anden sag som handler om den danske delegation til arktisk råd der er det også vigtigt at vi fortsat gør det som vi har gjort i rigtig mange år nu

grønland som en del af rigsfællesskabet

er med i den danske delegation ved møderne i

samarbejde som der er lige i øjeblikket

det er rigtig godt jeg skal koncentrere mig

østersørådet og det arktiske og så lidt om stoltenbergrapporten østersørådet er i dag rammen om et velfungerende og vidt forgrenet samarbejde om miljø

om økonomisk udvikling om energi om uddannelse om kultur om civil sikkerhed og så videre og så videre

sig ikke altid den store opmærksomhed

det måske i virkeligheden fortjente jeg håber at den

situationen er jo den at østersørådet i virkelighedens verden for længst har bevist sin værdi såvel i politisk henseende som i form af en bred vifte af konkrete projekter begge dele bidrager til at binde østersøstaterne stadig tættere sammen det lever smukt op til initiativtagernes vision for tyve år siden jeg vil samtidig takke for de

indlæg under debatten jeg synes de bekræfter den politiske

og relevante interesse der er for arbejdet i østersøregionen det er en interesse som vi vil arbejde videre

arktis jo et emne der står allerøverst på den politiske dagsorden det gør

nationalt og det gør det i høj grad også internationalt det har debatten

jeg er rigtig glad for de mange indlæg og synspunkter der er kommet frem også dem kan vi tage med i det videre arbejde

til den arktiske politik regeringen fører og til den arktiske strategi der er grundlaget for vores aktiviteter og holdninger vedrørende de arktiske spørgsmål vi er rigtig glade for det tætte samarbejde vi har om de her spørgsmål med såvel grønland som færøerne det er rigtig vigtigt at vi arbejder sammen inden for rigsfællesskabet

et område hvor vi i ordets egentlige forstand har en meget stor fælles interesse det der er brug for er ikke alene at vores myndigheder i rigsfællesskabet arbejder sammen om at gennemføre den arktiske strategi der er også et behov for at erhvervslivet og civilsamfundet i øvrigt engagerer sig og investerer ressourcer i den arktiske dagsorden i den forbindelse vil vi som sagt etablere et arktisk forum

får mulighed for at udveksle synspunkter og koordinere deres indsats vedrørende arktis de kommende år bliver vigtige for den arktiske dagsorden det har været nævnt af flere ordførere

aftalerne om search and rescue sar aftalerne som er underskrevet og oliespildaftalen som vi forventer at undertegne ved ministermødet i maj næste år

for mennesker og miljø i arktis til glæde for befolkningerne

forskel på udviklingen i arktis

en historisk forskel

har alle de involverede lande aftalt

hinanden håndslag på at man vil bruge de eksisterende diplomatiske strukturer

at skabe en bæredygtig fremtid der er til gavn for de mennesker der bor i arktis og at man i øvrigt vil løse konflikter

de internationale regler på området tænk hvis det var tilfældet i hele verden for eksempel

konstatere at man på den måde er enige om regelsættet for hvordan man løser konflikter det er den udvikling som kongeriget er en del af og regeringen vil gøre sit

at denne historiske opgave bliver løst på den bedste måde jeg skal så svare

fru sara olsvig på nogle enkelte spørgsmål vi har et ønske om

placering i arktisk råd som den er i

kan være helt forvisset om at at

slagsmål vil vi bevæge os ind i på samme måde som vi allerede har bevæget os ind i slagsmålet om at sikre

tradition der at de forskellige dele af rigsfællesskabet

vi er helt opmærksomme på ønsket om midler til

er vi opmærksomme på ønsket om at sikre midler så vi fortsat

forskningsindsats i et område hvor der er rigtig mange forskellige ting

haft en meget stor og omfattende betydning

jeg har selv deltaget i adskillige møder med mine nordiske kolleger hvor vi har diskuteret

mange forskellige aspekter af stoltenbergrapportens anbefalinger det er en kendt sag at de nordiske udenrigstjenester samarbejder på en række områder i alle lande hvor flere nordiske repræsentationer er til stede faktisk er det sådan at der i fem og tyve lande i dag er fælles

til nordiske statsborgere der måtte være kommet

de bruges til sikkerhed de bruges til it spørgsmål

jeg tror der er to steder hvor der specielt er interesse det ene er der hvor vi etablerer nye repræsentationer

øjeblikket vi deler i øvrigt også et kontor i tripoli

libyen med nordmændene så vi har meget blik for mulighederne for at lave noget fælles det synes jeg vi skal fortsætte med ikke kun på ambassadeområdet men også

den fælles overvågningsopgave i arktis der som nogle ordførere har sagt er så stor at det klarer intet land alene

der er nogle lande der har styrker på nogle områder og andre har det på andre områder regeringen prioriterer det nordiske samarbejde meget højt herunder det nordiske

sikkerhedspolitiske samarbejde og det betyder at vi vil fortsætte vores bestræbelser på at udbygge samarbejdet yderligere der hvor det giver mening

at det opløftende ved debatten i dag er hvor stor enighed der er i hele folketinget

at styrke det nordiske samarbejde styrke østersøsamarbejdet og også

over for noget som er fuldstændig anderledes

vi har set før og det er meget vigtigt at vi alle sammen er opmærksomme på det så tak for debatten

imod menneskehandel hvor det jo er erkendt der står

bevillingen løber ud og så vil jeg bare spørge udenrigsministeren om udenrigsministeren vil arbejde for at der skaffes midler til at dette vigtige arbejde kan

tilsagn men i hvert fald

ønske om at skaffe midlerne så er der

den arktiske parlamentarikerkomité jeg var glad

for udenrigsministerens bekræftelse af at der ikke skal pilles ved de arktiske folks repræsentation

hvordan har udenrigsministeren det med de anbefalinger der i øvrigt er er i

oprindelige folk har en solid repræsentation i arktisk råd arktisk råd arktisk råd er virkelig en fantastisk konstruktion på den måde at det sikres at både de lande der har den direkte

interesse de otte lande plus de oprindelige folk har et sted hvor man mødes og diskuterer

udviklingen i det arktiske område for vi

er noget frilandsmuseum der bor over fire millioner mennesker i det arktiske område og derfor har vi faktisk en meget stor interesse i

udvikling der også sikrer interessevaretagelse for de folk

forlanger at udenrigsministeren skal stå og skælde præsidiet ud

udenrigsministeren er vel enig i at det er en lidt besynderlig begrundelse at man ikke kan beskæftige sig med noget i den stil

sessionen fordi det er udenrigspolitik og så vil jeg da gerne høre om udenrigsministeren vil gøre hvad han kan for at vi kan få fremmet et sådant forslag på sessionen

så så har jeg et lidt større spørgsmål og det er at der i redegørelsen jo også

om nordens samarbejde i forhold til eu jeg ved godt det er lidt stort men men kunne udenrigsministeren komme med nogle bud på hvordan

i højere grad bruge det nordiske samarbejde i forhold til eu

side om side efter min bedste opfattelse til begge landes

det er en proces der kommer til at foregå gennem fn

systemet jeg tror vi kommer til at høre mere om det inden årets

vi har faktisk et møde hvert år med nordmændene hvor vi specifikt diskuterer det fordi nordmændene anerkender at

savner man en mere direkte kanal ind

er en meget stor fordel at vi er flere der arbejder sammen om den store udgift der handler

i myanmar der er det oplagt at vi afsøger hvor bredt vi vil være i stand til at gøre det

jeg synes at alle argumenter taler for at de steder hvor det giver mening skal vi gøre det

langvarige lejeaftaler og netop derfor er det så vigtigt at velviljen fra alle de nordiske

jeg har været med til at diskutere på tre

bofællesskab hvor man

rundtomkring i i landene hvor vi jo alt andet lige

at hænge sammen når vi skal være repræsenteret rundtomkring i

der naturligvis kan være udfordringer med lejeaftaler og så videre

når udenrigsministeren her giver det tilsagn om at det er

interesseret i så vil jeg blot kvittere for det

samfund der i høj grad ligner hinanden vi har nogle stærke velfærdssamfund der rundtom i verden vækker rigtig meget respekt

som hjælper rundtom i verden

lande der i forhold til at se verden og understøtte fn og de internationale fora og så videre ofte er

når man deler så mange værdier

selv i en diskussion i øvrigt med den svenske udenrigsminister om det lidt uhensigtsmæssige i at

nogen repræsentation i den mest folkerige afrikanske stat nigeria

jo oplagt at vi overvejer om vi ikke kan lave noget

bruge hinandens faciliteter så vi kan være til stede et sted hvor vi gerne vil være til stede og få hjælp af svenskerne et sted hvor de gerne vil være til stede så det er netop synes jeg den type af smidigt praktisk samarbejde rundtom i verden

diskutere erfaringer fra de forskellige lande om hvordan

komme til at opleve en stigning i antallet af møder mellem ministrene det er jeg ikke i tvivl om om man så vil kalde det et råd eller et højere råd eller hvad man vil kalde det synes jeg ikke er så afgørende jeg synes i virkeligheden selv at styrken ved det nordiske samarbejde og i øvrigt også samarbejdet i i arktisk råd er de mange praktiske ting man er i stand til at omkring samarbejdet

tydeligt udadtil som mange af de andre samarbejder men virker det gør det jeg sad i går og diskuterede med schleswig holsteins

ministerpræsident om muligheden for at vi i forhold til schleswig holstein kunne have nogle af de mange smidige samarbejdsformer vi har mellem de nordiske lande

østersøsamarbejdet og det arktiske samarbejde i høj grad er udtryk

holdt i erindring og indarbejdet i det kommende års redegørelse og de konkrete ideer der har været til de forskellige ministre på deres ressortområder vil

de konkrete ideer der har været på det nordiske område kan vi jo alt andet lige vende på vores møde inden

den her redegørelsesdebat markerer at

nordiske session

og at vi går en spændende tid i møde hvor de nordiske spørgsmål er på dagsordenen nordisk råds session

sessionen vil formentlig bære præg af at samarbejdet fylder rundt i år og kommer til at stå i visionernes tegn som den radikale ordfører også var inde på jeg ser meget frem til at deltage i nordisk råds session

mødet med nordisk råds danske delegation i slutningen af oktober

man kan sige at en redegørelsesdebat ikke er velegnet

en redegørelsesdebat jo plejer at være tilbageskuende

jeg vil imidlertid meget gerne tage hul på fremtidsdrøftelsen allerede i dag og pege på nogle af de områder som jeg personligt

selvfølgelig også fortsætte drøftelsen på delegationsmødet senere i oktober i det omfang

regeringens ambitionsniveau for det nordiske samarbejde er fortsat højt det er afgørende at samarbejdet har konkret indhold og skaber resultater til gavn for nordens borgere

på om det nordiske samarbejde er er på ret kurs eller om det kan gøres bedre

stille skarpt på områder hvor der er en klar nordisk nytte

også afgørende for det nordiske samarbejdes fremtid

at det til stadighed er drevet af viljen til forandring og har politisk og offentlig interesse og sidst men ikke mindst er i stand til at give politiske resultater til gavn for borgerne i de nordiske lande og lige præcis viljen til forandring kom herre bertel haarder også ind på

selvfølgelig nok også komme ind på senere igen

følgende også redegøre for nogle af de prioriteter som jeg agter at forfølge som nordisk minister og som jeg håber vi kan samarbejde om kort fortalt

at min vision er er at der fortsat skal være et dynamisk

i en tid med knappe ressourcer skal enhver krone give nordisk merværdi det kræver at der konstant arbejdes med at fokusere og prioritere

nordisk ministerråds mange forskelligartede aktiviteter med vægt på hvad der skaber nordisk merværdi samtidig skal de aktiviteter som finder sted i nordisk regi koordineres med øvrige internationale bilaterale og nationale aktiviteter

jeg vil gerne støtte initiativer der fører til en nærmere vurdering af effektiviteten i regeringssamarbejdet det nordiske samarbejde skal

kontant og resultatorienteret

samtidig have historien med i bagagen som flere af ordførerne også har været inde på

grænsehindringer er der også mange der har været inde på og grænsehindringer

i norden skal reduceres og og helst helt bortfalde

temadebat og det gælder stadig væk nu gælder det om at gå i gang med arbejdet og nå frem til konkrete løsninger flere har været inde på

farten af de løsninger og der kan jeg sige at regeringen agter at fremlægge et forslag til politisk aftale

det bliver allerede så vidt jeg er orienteret i næste uge og det har selvfølgelig allerhøjeste

prioritet at få indgået en politisk aftale med folketingets

den første til at beklage at det har taget så lang tid

er mit håb at vi kan forhandle os frem til en endelig aftale der gør at danmark vil være foregangsland i norden i bekæmpelsen af grænsehindringer og jeg er fuldstændig enig med de ordførere som har været oppe at sige at det her er noget som vi skal kendes for fra dansk side arbejdet med at sikre en fortsat stærk rolle for de frivillige organisationer i forhold til

givet prioritet det nordiske samarbejde er i modsætning til

startet som et folkeligt samarbejde hvor blandt andet

foreningen norden har skabt et usædvanlig stærkt fundament for nordisk samarbejde og samhørighed jeg vil arbejde for at foreningen norden i højere grad inddrages når der drøftes politik i regi af samarbejdsministrene

helt sikker på at alle kan blive enige om det er også i overensstemmelse med det nordiske formandskabs fokus i år på velfærdsstaten vi skal holde fast i den stærke nordiske samfundsmodel også selv om den økonomiske krise stiller krav om langt hårdere prioriteringer i den økonomiske politik det kræver at vi er villige til at modernisere vore velfærdssamfund

rustet til de udfordringer vi står over for

det nordiske samarbejde selvfølgelig lever fungerer og har det rigtig godt men det kan sagtens blive bedre som vi også

i samarbejde med delegationen og når nu jeg

jeg selvfølgelig også gerne kvittere for det gode samarbejde der har været mellem mig og delegationen og

i enighed har kunnet drøfte os frem

hvad der har været talt om

er også en del der har været inde på spareforslaget heriblandt

og andre til det er der at sige at

nogen overraskelse for nogen den tidligere regering

det samme ønske og det har mine

der var opbakning til det men vi talte også om at det skulle gå hurtigt og

det skulle gå lige så hurtigt som når man slår kattekillinger ihjel det skulle gå rigtig hurtigt men jeg har åbenbart aldrig prøvet at slå kattekillinger ihjel

de andre nordiske lande selvfølgelig er nødsaget til at gå tilbage og de har ikke de samme procedurer som vi har

vi har været i dialog med hinanden og det er gået frem og tilbage men jeg kan

ligesom herre bertel haarder også har gjort i dag i

er ikke det kompromis som vi startede med og

var kritisk over for nemlig en besparelse for to tusind og tretten men derimod et

er ikke tale om en grønthøster og så videre

og seksten så kompromiset er landet og det er jeg selvfølgelig glad for

en del heriblandt

som har nævnt

varslet toldforhøjelser

jo selvfølgelig rigtig skuffede over at norge har

den linje danmark har rejst sagen i eu fordi det

den internationale økonomiske situation hvor det gælder om at undgå tidligere tiders negative

de nordiske lande står netop og det er det jeg mener med den nordiske ånd

for frihandel så det er helt klart i vores interesse at norge norge overvejer

for de nordiske studerende der optaget på en hel uddannelse i et andet nordisk land

seksogtyvetusind kroner og ikke toogtyvetusind

også inde på ja måske netop noget af det

få flertalsbeslutninger

ingen tvivl om at der har været noget smukt over

at bremse en udvikling så

de spørgsmål der blev stillet

fokus på de oprindelige folk

ombudsmand erhvervsuddannelser

hvis vi går den vej ikke overlapper

som vi selvfølgelig også

noget som jeg godt kunne tænke mig at tage op og og sætte endnu mere fokus på

menneskehandel er i mit univers et andet ord for slaveri og

synes det er en skamplet som vi skal sætte yderligere fokus på hvordan det skal ske

jeg ikke helt

måske får prisen en dag men det bliver

en børnebogspris synes jeg er rigtig fin

omkring børnelitteratur og i det hele taget

danmarks enegang i forhold til fortolkningen af

budgettet ministeren nævner at der ikke er tale om en grønthøster men kunne ministeren så løfte sløret for

er for områder der så bliver ramt når nu man når frem til en aftale om om en besparelse på fem

ikke har nordisk nytte derfor vil jeg gerne bede ministeren om at konkretisere

for aktiviteter i det nordiske samarbejde

mulighederne er mangfoldige men det kræver selvfølgelig sætter os ned og kigger på det

helt klart noget af det som jeg vil bestræbe mig på men nu er det jo sådan at kigger ind i glaskuglen

blive ved med at være enige altså den enighed

det spørgsmål som herre finn sørensen har været fremme med en del gange

det og jeg kan notere mig at der har været